så derfor overgår vi nu til vores almindelige vigtige arbejde og til folketingets dagsorden i dag torsdag den treogtyvende februar to tusind og sytten fra medlem af folketinget stine brix der

har jeg modtaget meddelelse om at hun fra og med den første marts to tusind og sytten atter kan give møde i tinget

som midlertidigt medlem af folketinget ophører

og kirsten normann

hvis ikke nogen gør indsigelse mod fremme af denne

givet

der stemmes om forslag til vedtagelse nummer v fyrre af karina adsbøl karen

carl holst pernille skipper

pernille schnoor marianne jelved trine torp

forhandlingen er sluttet og vi går over til afstemning om de

til vedtagelse der foreligger to forslag der stemmes først om forslag til vedtagelse nummer

joachim b olsen og orla østerby

er vedtaget herefter er forslag til vedtagelse nummer v en og fyrre af ane halsboe jørgensen pernille skipper torsten gejl marianne jelved og

ændringsforslag er der nogen der ønsker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

så er forhandlingen om ændringsforslagene sluttet og vi går til

da det ikke er tilfældet er forhandlingen sluttet og vi går

den midlertidige kompensationsordning fordi man jo også forlænger arbejdet med at omlægge refusionssystemet

repareret på boligskatteområdet

om en ny særtilskudsordning på tre hundrede million kroner målrettet kommuner med vanskelige økonomiske vilkår der er slet ingen tvivl om at når man rejser rundt i danmark og når man mødes med både borgere men

også kommunalpolitikere og det er sådan set uanset hvilket parti man kommer fra

der er kæmpe forskelle på rammevilkårene der er kæmpe forskel på den velfærd som bliver ydet

kæmpe forskel på det sikkerhedsnet som skal

er simpelt hen en for stor forskel og det alarmerende er set fra folketingets side

at den forskel der har været er blevet større og større og

gøre noget så intentionerne bag den her del af forslaget altså en ny særtilskudsordning på de tre hundrede million

tidligere pulje var oprettet under den tidligere s

havde netop det her formål plus at den også gik

med mange langtidsledige og mange psykisk syge og mange udsatte borgergrupper og hvis man havde en koncentration af dem

man altså under den tidligere ordning

alene københavns kommune har fem og tyve procent af danmarks narkomaner så

nuværende forslag det kan jeg synes er ærgerligt

formindsker puljen og tager de storbysociale tiltag

behov for men

om ikke det fulde og hele skridt så dog et skridt i den rigtige retning og der er behov for at gå langt længere

hvis du snubler som borger som familie

den retning hvor vi retter op på i hvert fald dele af det støtter vi og det gør vi også med det her forslag om end det er med ærgrelse over at den tidligere pulje er blevet mindre og at et vigtigt element derfra

det ændrer ikke på at selve forslaget som det

tidligere sociale særtilskudspulje der blev nedlagt med virkning fra to tusind og sytten den tidligere sociale særtilskudspulje gik særlig til større bykommuner og kommuner i hovedstadsområdet og puljen var øremærket forudbestemte sociale tiltag

er vi rigtig glade for at vi nu nu får omprioriteret pengene

som følge af demografiske strukturelle og beskæftigelsesmæssige udfordringer puljen vil ud fra de ændrede kriterier især være rettet mod land og yderkommuner

sidste år har oplevet store demografiske ændringer ved stor fraflytning og nedlægning af mange arbejdspladser og dermed står med et meget lavere skattegrundlag

af at udmøntningen af puljen kan variere fra år til år så kommunerne ikke er sikret samme tilskud flere år frem men vi må også erkende at tingene forandrer sig løbende hvis et område

eller flytter kan det give kæmpe udfordringer

et særtilskud være yderst relevant

derfor er det også vigtigt at udmeldingen af særtilskudspuljen sker sammen med de generelle udmeldinger af tilskud og udligninger per

inden tilskudsåret så kommunerne netop har mulighed for at planlægge med det i deres budgetplanlægning det andet punkt i dette lovforslag omhandler

den midlertidige kompensationsordning

det skal jo ses i lyset af at ændringen af udligningssystemet er udsat til to tusind og nitten da man i øjeblikket arbejder på blandt andet et nyt boligbeskatningssystem så set i det lys giver det mening at forlænge denne ordning med

derfor kan dansk folkeparti tilslutte sig

særlig vanskelige økonomiske vilkår og at rammerne for hvad det er for nogle kommuner der skal have hvad forudsætningen er for at de

at man ser på demografiske strukturelle og beskæftigelsesmæssige kriterier

også at man retter puljen mod land og yderkommuner i modsætning til den tidligere pulje

meget målrettet kunne vi se

der var kendetegnet ved at de var store kommuner og ikke nødvendigvis kommuner med særlig vanskelige økonomiske vilkår på den baggrund støtter venstre

sociale problemer i en lang række landkommuner og jeg må jo bare sige at

overspille betydningen af de her tre hundrede million kroner jeg er ret sikker på det ved jeg hundrede procent

i lolland og andre kommuner på de kanter

de vil ikke af den grund ændre opfattelsen af at der er en utrolig

i det danske system

løser ikke ret mange problemer

selv om tingene ikke bevæger sig fremad med den skridtlængde som enhedslisten ønsker så støtter vi også de små skridt med sammenbundne knæ

forslag er udtryk for

folketingsflertallets side erkender

de problemer vi ser i landkommunerne

ikke i alle landkommuner men i nogle landkommuner og i yderdistrikterne eller

høj grad et produkt af den centralisering som er sket i danmark

har jo gjort at skoler er blevet lukket at daginstitutioner er blevet lukket at befolkningen søger ind mod de større byer men at de sociale problemer mange gange bliver tilbage i landkommunerne og i mange tilfælde bliver endnu større fordi der ikke er det hvad kan man sige driftsmæssige underlag i civilsamfundet og i økonomien

som gør at man kan have en bæredygtig økonomi

ikke gå og tro at fordi man nu giver tre hundrede million

har man løst problemet for det har man langtfra og da slet ikke når man jo så faktisk finansierer det ved at nedlægge en anden pulje der også tjente sociale formål

men man kan jo ikke forklejne at der i disse store byer er store sociale problemer så det er

sådan set lidt lånte fjer man pynter sig med her

købet ikke engang taget skridtet

alle de penge man sparede ved at tage dem fra den anden pulje

ikke for at være sur og drysse salt i såret og alt muligt andet men det er jo for at vi ligesom skal have sat tingene i det rette perspektiv

anden del af forslaget støtter vi også fra enhedslistens side vi er ganske vist ikke med i det bagvedliggende forlig der

handlede om at man fuldstændig vendte op og ned på

refusionen til kommunerne altså statens refusion til kommunerne i forhold til de sociale ydelser

betale firs procent af udgifterne til en social ydelse når borgeren har været på den i en år det er hovedreglen der er en enkelt undtagelse

men det andet er efter enhedslistens opfattelse en katastrofal udvikling fordi det jo betyder at i de kommuner hvor man har mange borgere

sociale problemer mange borgere på førtidspension for eksempel eller andre borgere der er meget langt væk fra arbejdsmarkedet eller

vil den refusionsmodel komme til at virke som en benhård straf der kommer til at lægge pres på kommunerne for at sørge for at borgerne er

den billigst tænkelige ydelse og måske helst slet ingen ydelse hvilket jo ofte er konsekvensen når man kommer på

ægtefælle har en indtægt og det er grunden til at enhedslisten gik skarpt imod den omlægning af refusionssystemet

konsekvenser en anden konsekvens var at refusionsreformen skabte nogle nye skævheder kommunerne imellem i udligningssystemet

det har man så gjort ved at lave en midlertidig ordning sådan at man lapper nogenlunde på de skævheder der opstod som

konsekvens af omlægningen af refusionssystemet og den del af

en omlægning af refusionssystemet ja så er det da godt at man

lapper en lillebitte smule på det ved at lave en midlertidig omlægning af udligningssystemet og det er

skal forholde os til her og den kan enhedslisten også

har det stor betydning for kommunernes økonomi

i det kommunale landskab men bare konstatere at vi med den her ordning

retter sigtekornet mod yderkommunerne frem for de store kommuner i hovedstadsområdet som jo faktisk er karakteriseret

kommunekasser så tak for den

også meget frem til at vi når vi får den endelige reform i og nitten som jeg kan forstå

tager hånd om de kommuner som

ond cirkel jeg

som gør at de dårligst stillede kommuner ofte bliver endnu dårligere stillet sådan som udviklingen forløber man kan sige at retfærdigheden ikke er

sker hele tiden en befolkningsudvikling som som går ind og ændrer rammevilkårene for kommunerne derfor er jeg rigtig glad for at

får taget hul på det problem

selvfølgelig skubbe den her refusionsordning på beskæftigelsesområdet så den rækker en år længere frem det er så den anden del af lovforslaget

erstatning for den

skal ikke få os til at stemme nej til et godt lille skridt i forhold til at ruste

vi kan godt gå ind for det første punkt

støtte og opretholde kompensationsordningerne

så længe ejendomsvurderingssystemet er er under udarbejdelse når det så er færdigt ville det være rigtig rart med en hurtig

også sker så kommunerne kan nå at justere og tilpasse i takt med den ændrede økonomi hvis vi skal have et land i balance

er attraktivt at bosætte sig uden for de store byer skal vi sikre at der er en rimelighed i fordelingen og at der tages hensyn til de udfordringer og de demografiske udfordringer som udviklingen giver i nogle af landets yderkommuner derfor ser vi også med velvilje på at der i ministerens forslag de facto er tale om at gøre den sociale særtilskudspulje til en prioriteret indsats i landets yderkommuner og spørgsmålet er så om

vil radikale venstre i hvert fald følge nøje

det er her hvor man ikke automatisk er med i et opsving i

her dele af landet og tilflytningen og jobmulighederne er også anderledes end i større byer den anden del af forslaget

ser vi også positivt på så arbejdet med tilpasning af udligningen

lidt til udkantskommunerne det er fornuftigt og spørgsmålet er mest om det er nok i lovforslaget står der at pengene fordeles efter objektive kriterier og det kan jo betyde lidt af hvert så under udvalgsbehandlingen vil vi altså prøve at få afklaret hvad det nu er for nogle kriterier selv om det er fint at prioritere udkanten

det er problem at puljen erstatter nogle puljer der også gav tilskud til bykommuner med mange sociale problemer uagtet at det dog ikke er noget der sker med det her lovforslag

at regeringen siger at den er meget optaget af at løse problemer i udsatte boligområder

er betænkelig ved at man nu har afskaffet denne tilskudsmulighed til de berørte kommuner det er ikke forkert at give penge til udkanten men det burde være et både og og uden at skulle tage

har jeg lyttet mig til at mange ordførere her også har sagt nogenlunde det samme så måske var der grundlag for også at kigge på den del

forlænge overgangsordningen man har lavet i forlængelse af regeringens refusionsreform med en år så den gælder i to tusind og atten det gør man jo fordi

arbejdet med en varig løsning ikke er tilendebragt det afspejler et grundlæggende problem man hastede en refusionsreform igennem uden at have tænkt nok over

for når man sænker refusionen for for eksempel førtidspensionister rammer man jo kommuner med mange førtidspensionister og det er stort set præcis udkantskommuner

rigtig svært at imødegå den økonomiske byrde gennem justeringer i udligningssystemet og derfor burde refusion og byrdefordeling være løst på en gang frem for at haste refusionsreformen igennem og håbe på at man kunne løse byrdefordelingsproblemet jeg ved at det i høj grad er finansministeriet der har styret den proces og det er igen et eksempel på at vi ikke altid har styr på tingene sf regner med at stemme for lovforslaget det er en nødvendig lappeløsning på et større og delvis selvskabt problem

i lovforslaget lægges der op til at etablere en særtilskudspulje som vil blive målrettet kommuner som i forvejen har en meget stram økonomi det er kommuner som er inde i en negativ spiral hvor befolkningstallet falder og der bliver flere ældre og plejekrævende borgere samtidig med at beskæftigelsesfrekvensen blandt de borgere som er i den arbejdsdygtige alder er relativt lav det er kommuner som har det rigtig svært puljen vil derfor rette sig særlig mod yder og landkommuner som også generelt set må siges at være kommuner som har mest behov for en ekstra økonomisk håndsrækning

vi får skabt et danmark i bedre balance hvor man som borger i yderkommuner også har adgang til

man har i resten af landet det må nemlig ikke være adressen som er afgørende for om man kan få en ordentlig og værdig pleje når man bliver ældre eller om ens børn kan gå i en skole af en ordentlig standard for det skaber nemlig frustrationer jeg kender det selv derfra hvor jeg bor man bliver frustreret når man som borger oplever at butikker lukker at

kommunale service og det sker samtidig med at man i andre dele af landet i andre

kasser der er fyldte som aldrig før det skaber frustrationer og det er en ubalance der bliver skabt og det er vigtigt at vi får alle med det er sund konservativ politik at hjælpen skal starte nedefra

allermest udsatte og det er faktisk også et princip som gennemsyrer lige præcis det her forslag om en særtilskudspulje nemlig en pulje hvor vi tager udgangspunkt i at hjælpe de allermest vanskeligt stillede kommuner først med de bemærkninger

at gennemføre lovforslagene og ikke kun på de konflikter der er der er nogle der en gang imellem har været i tvivl om

det kun er sjovt og en dans på roser at blive medlem af en regering

som repræsentant for liberal alliance er det i hvert fald noget af en oplevelse at få lov til at være forslagsstiller

og så få så bred opbakning i folketinget så tak for den oplevelse forslaget

her har det overordnede formål at oprette en ny særtilskudspulje til kommuner i en særlig vanskelig økonomisk situation regeringen har med forslaget søgt at lave en meget enkel administration hvor kommunerne kender tilskudsfordelingen i god tid

ansøgningsprocessen herudover indebærer lovforslaget som

forlænges så den også får virkning for to tusind og atten det er en konsekvens af at arbejdet med at forberede ændringer i udligningssystemet som følge af fremlæggelsen af et nyt ejendomsvurderingssystem er blevet forlænget således at ændringer først vil kunne få virkning fra to tusind og nitten der har også været

udligningssystemet og hvem

at få nogle ekstra midler udgangspunktet for den her pulje er jo den finanslovsaftale som den tidligere venstreregering lavede med dansk folkeparti liberal alliance og det konservative folkeparti hvor man var enige

kriterier for demografiske udfordringer eksempelvis i form af faldende indbyggertal og stigende andel af ældre borgere strukturelle udfordringer eksempelvis i form af lav befolkningstæthed og store afstande og endelig beskæftigelsesmæssige udfordringer i form af et svagt arbejdsmarked som følge af forholdsvis få arbejdspladser i kommunen og forholdsvis store afstande til den nærmeste by det er altså en bevidst politisk prioritering der

og det vil jeg meget gerne stå på mål for også i forlængelse af de drøftelser som har været hvis der er yderligere spørgsmål står jeg i det omfang jeg skulle være kvalificeret til det til rådighed for mundtlig besvarelse herefter

den første der får ordet er ældreministeren

om et nedskæringsstop i ældreplejen fra to tusind og atten til to tusind og en og tyve og økonomisk kompensation til kommunerne for væksten i antallet af ældre borgere i bemærkningerne til forslaget anfører sf at det vil skabe tryghed for den enkelte ældre at vide at der ikke fjernes penge per ældre i kommunen og at nedskæringsstoppet betyder at der ikke sker yderligere forringelser på ældreområdet at skabe tryghed for de ældre

en værdig omsorg og pleje kan ikke reduceres til et spørgsmål kun om penge det handler i høj grad også om hvordan vi bruger pengene og om ledelse og værdier i ældreplejen og så synes jeg at beslutningsforslaget har nogle uheldige bivirkninger som jeg

vil advare imod for det første

kommunalt selvstyre det betyder at kommunerne selvstændigt kan varetage og tilrettelægge deres arbejde inden for lovgivningsmæssige og økonomiske rammer det synes jeg er en god idé jeg tror på at man lokalt har større viden om den enkelte borgers behov og ønsker end vi har her på christiansborg hvis vi fastlåser ældreudgifterne fratager vi kommunerne muligheden for at prioritere udgifterne i

og dermed begrænser vi det kommunale selvstyre og det er den forkerte vej at gå for det andet har forslagsstillerne ikke fortalt os hvordan vi skal finde pengene til forslaget forslagsstillerne skønner at det vil koste fem

pengene skal prioriteres fra andre kommunale opgaver

at vi fra christiansborg skal bestemme for detaljeret hvordan de folkevalgte kommunalbestyrelser prioriterer deres penge

de enkelte opgaver det kommer vi til med sfs tilgang det er den enkelte kommune som må se på lokale udfordringer og behov og prioritere mellem for eksempel ældreområdet

jeg vil også tillade mig at bemærke at

lægges op til at bebyrde kommunerne med en del bureaukrati kommunerne skal nemlig i detaljer dokumentere hvordan de anvender de ekstra penge på ældreområdet

tredje mener jeg at vi ved

vil opnå en ringere effekt af de penge vi bruger det sker simpelt hen fordi vi reducerer kommunernes motivation til at blive ved med at udvikle ældreområdet hvis kommunerne med for eksempel en ny tilrettelæggelse af opgaverne kan frigøre penge som de kan bruge til andre initiativer vil de forsøge at gøre det

risikerer vi at opgaveløsningen udvikler sig mindre fordi kommunerne ikke vinder noget ved det i stedet står vores ældre borgere som tabere fordi plejen og omsorgen ikke er blevet bedre og medarbejderne får ikke muligheden for at være med til at udvikle området det synes jeg er en forkert vej at gå for det fjerde kan der ikke sættes lighedstegn mellem hvor mange penge vi bruger og den service kommunerne leverer selv om der selvfølgelig er en sammenhæng derudover vil stigningen i antallet af ældre ikke nødvendigvis forudsætte en

grunde til kommunerne forbedrer løbende indsatsen for eksempel ved bedre organisation eller med ny velfærdsteknologi stigningen i antallet af ældre er primært sket blandt de yngste ældre som er mindre plejekrævende der er øget fokus på rehabilitering sundhedstilstanden hos de ældre er forbedret og deres plejebehov er blevet mindre så hvis vi tvinger kommunerne til at bruge flere penge på ældreområdet i takt med et stigende antal ældre risikerer vi at vi ikke bruger pengene bedst muligt og hvor de giver størst værdi som politiker mener jeg at vi har pligt til at sikre os at de skattekroner der er os betroet får den størst mulige virkning for de borgere

er den forkerte vej at gå hvis vi pålægger kommunerne at bruge

beslutningsforslaget regeringen prioriterer ældreområdet højt men vi vil en anden vej det har vi blandt andet vist i

sammen med dansk folkeparti har afsat ekstra midler til øget selvbestemmelse og mere værdighed i ældreplejen

tre hundrede og firs million kroner til et klippekort til alle ældre på plejehjem og fire hundrede og halvtreds million

i to tusind og sytten til bedre mad og til at få køkkenerne tilbage på plejehjemmene det er prioriteringer som vil gøre en forskel for de ældre

meget glad for at stå i spidsen for som ældreminister regeringen kan derfor ikke støtte beslutningsforslaget

og flere og flere ældre mener ministeren så at det er muligt at løse opgaverne

for to tusind og sytten er der nye initiativer om køkkener på plejehjem og klippekortet til

derudover har jeg sammen med kl og med tæt inddragelse af organisationer på området igangsat et arbejde med at se på om der er uhensigtsmæssige regler og uigennemtænkte dokumentationskrav som tager personalets tid og som står i vejen for at ældre

i regeringsgrundlaget at man ikke vil lade økonomien følge med det stigende antal ældre heller ikke når man

man har taget højde for at de ældre er mere sunde og raske hvordan kan ministeren stå på mål for at der også vil være en værdig ældrepleje fremover når kommunerne hvert eneste år på den måde

for i regeringsgrundlaget lægges der også

til en række justeringer som betyder at der frigøres penge der kan bruges på vores kernevelfærd det viser at vi har en tro på at en bedre offentlig sektor ikke kun handler om

handler også om mange andre ting blandt andet vil vi se på ledelse og også

tingene bliver udført efter derude så vi tror altså på at opgaverne i det offentlige kan løses på en smartere måde hvor der også bliver fokus på den enkelte borgers

fem og tyve som resultat af regeringens økonomiske politik altså tal fra finansministeriet viser

og fem og tyve vil have sekstentusind færre medarbejdere i den offentlige sektor og det er bare for at holde det niveau vi har i dag

at regeringens økonomiske politik vil betyde at kommunerne skal starte hvert eneste budgetår med at skære ned og finde besparelser på

fire hundrede og halvtreds million kroner og så klippekortet til de ældre ældre så vi tror at vi kan få en bedre offentlig sektor

her i folketinget der mener at penge alene gør det

er ikke det vi diskuterer det vi diskuterer

er at uden penge gør det ondt og det er jo det vi

flere og flere flere eksempler på nemlig at der ikke er værdig ældrepleje i det her land vil ministeren ikke gerne forholde sig til

kommunernes udgifter per ældre er faldet støt siden to tusind og otte

af at der er tilført en

at kommunernes udgifter til ældreområdet stiger med yderligere nul

når der tages højde for det løft der følger af finanslovsaftalerne så faktum er altså at kommunerne samlet set bruger

stigning der er i antallet af ældre over firs år

procent det er bare inden for et år og det

at diskutere et nedskæringsstop vil ministeren ikke gerne forholde sig til det faktum at der siden to tusind og otte hele vejen igennem er blevet brugt stadig færre penge per ældre i det her land og at den tendens fortsætter og at den vil fortsætte i de kommende år med regeringens finanslovsforslag og planer om en offentlig vækst på nul

flere grunde til kommunerne forbedrer løbende indsatsen for eksempel ved en bedre organisering eller med ny velfærdsteknologi stigningen i antallet af ældre er primært sket blandt de yngste ældre som er mindre plejekrævende og der er i øvrigt kommet meget flot fokus på rehabilitering og så er sundhedstilstanden

tohundredetusind flere ældre over

man finder også på at arbejde smartere og bedre og derfor er det at finansministeriet har regnet ud at

høste gevinsterne af

at regeringen jo ligger langt under

at der skal være flere medarbejdere

spørgsmål er helt helt basalt og det kan ikke komme som en overraskelse for ældreministeren at

at der skal være flere medarbejdere til vores ældre lige så mange som i dag eller færre

flere medarbejdere til vores ældre

mekanisk omregnes til konkrete udgifter med andre ord vil stigningen i antallet af ældre ikke nødvendigvis forudsætte en tilsvarende stigning i ældreudgifterne og det er der som sagt flere grunde til

er sket blandt de yngste ældre

og at sundhedstilstanden hos ældre er forbedret og deres plejebehov derfor mindre

sådan i får lov til at opleve den glæde og derfor

vil der jo på sigt komme et pres på ældreomsorgen hvis den skal

derfor er jeg faktisk enig med ministeren i at det her forslag måske ikke lige er det værktøj

og der vil jeg bare høre hvilke notater man har givet fra ældreministeriet til finansministeriet i forhold til det behov man ser for

økonomiaftale med kommunerne

for regeringen i forhold til at kommunerne også skal prioritere ældreområdet lige så meget som

til at se en ældrepleje og offentlig velfærd i det hele taget under et stort pres

og fem og tyve bliver vi mere end tohundredetusind ældre over halvfjerds år her i danmark og selv om flere vil leve længere flere vil være sunde og raske kan man ikke sikre den nødvendige pleje og omsorg til dem hvis kommunerne hvert år skal starte med at skære

stadig er her nede bagest i salen vi kan ikke sikre rammerne for en værdig ældrepleje i fremtiden alene ved hjælp af afbureaukratisering og bedre ledelse det er et fatamorgana en skrivebordsøvelse at

som om det er nok en værdig ældrepleje er i høj grad også et spørgsmål om at der er de tilstrækkelige økonomiske rammer

den blå luft men fra tal fra finansministeriet alene som følge af det stigende antal ældre

og fem og tyve vil det koste to tre milliard kroner årligt at opretholde det velfærdsniveau vi har i dag

og sundere end tidligere

højde for i de tal men regeringen lægger i regeringsgrundlaget kun op til en gennemsnitlig årlig vækst i det offentlige forbrug svarende til cirka en milliard kroner årligt ifølge finansministeriets egne beregninger betyder det omsat til

ældreplejen og kernevelfærden at sekstentusind færre offentligt ansatte i

og fem og tyve end i dag set i forhold til det plejeniveau vi har

men jo desværre også andre steder byder på historier om ældre der sidder i gennemvåde bleer alt for lang tid og må vente alt for mange timer på at komme på toilettet vi kender de triste historier det siger sig selv at skal man spare yderligere en milliard år for år vil det kunne mærkes hos de ældre det duer ikke

og fem og tyve forhandlingerne der så ikke blev til så meget sikret at der er et økonomisk rum på de gennemsnitlige tre milliard kroner årligt frem til og fem og tyve så vi kan sikre tryghed omkring vores velfærd også for de ældre

en ny struktur med lovgivning fra folketingets side om de økonomiske prioriteringer i forhold til kommunerne og en løbende mængde bureaukrati i forhold til årlige ansøgninger og dokumentation

forhandle økonomi med kommunerne ved de årlige økonomiforhandlinger og så i øvrigt stå til ansvar for de rammer bagefter

beslutningsforslaget at det samlede beløb til

ikke hvordan det skal finansieres og også af den grund kan socialdemokratiet ikke støtte

medborgere også af borgere over firs år

finansministeren har beregnet at der skal til for at klare det demografiske træk som det hedder i det sprog så er det bare jeg spørger ordføreren om det er sådan at socialdemokratiet

kommunernes landsforenings bestyrelse og her i folketinget vil være med til at sikre at der ikke bliver indgået en økonomiaftale medmindre den lever op til

der ligger her engang i foråret men jeg kan jo sige som jeg også sagde i min ordførertale at i socialdemokratiets oplæg til forhandlinger om to

at pengene skal kunne følge med det som du siger på finansministeriesprog hedder demografien altså at der skal være pengene til vores velfærd også i fremtiden frem mod

forbedre velfærden ude i kommunerne men hvis kommunernes landsforening skriver under på en økonomiaftale der faktisk betyder at

den betyder at den grimme udvikling vi har set igennem mange år fortsætter det

ordførerens holdning til det det er ordføreren selv der giver bolden op ved at henvise til økonomiaftalen så vil ordførerens parti

at den kedelige udvikling hvor der bliver dårligere velfærd for de ældre i det her land

komme flere penge til kommunerne hun vil

ikke gøre op med regeringens økonomiske politik

får til at veje ministeren og regeringen på det her er jo hvad det er for et oplæg de kommer med til de økonomiforhandlinger der bliver med kommunerne her i foråret og det tror jeg at vi er mange

astrid krag har fremstillet

fremskrive økonomien

at det ikke er de fem og tres årige der

at socialdemokratiet er enige

der imødekommer lige præcis det her særlige problem med kæmpestore

har lige stået og lavet min tegning fra samrådet

at tegne bliver sundere og raskere

altså et stort gab mellem den stigning regeringen vil have i de offentlige

og det der er behov for ifølge finansministeriet bare for at følge med i dag jeg vil sige at oplever at vi har har siddet på samrådet og tordnet jeg synes faktisk at vi har en rigtig god

er rigeligt at tage af derude i dag der er altså skåret ind til benet mange steder

på forhold der bare ikke er værdige derfor er

at have en regering der insisterer på

meget meget enig med sf i metoden er jeg så ikke helt så enig

det kunne være at sf her vil løfte sløret for hvordan man har tænkt sig at finansiere den

for ældreområdet som socialdemokratiet

at bekræfte at kommunerne samlet set bruger flere penge på ældreområdet under den nuværende regering end under den tidligere socialdemokratisk ledede

det samme beløb i kroner og øre det har fået nyt navn og fået knyttet nogle politikker til sig det er godt men det var da netop en regering der var dybt optaget af ældreområdet

satte demens på dagsordenen jeg tror at statsminister helle thorning schmidt har været en af de eneste statsministre og i hvert fald en af de første der stod her på talerstolen og snakkede om demens i en åbningstale i folketinget så

at tegne et billede af at der ikke var interesse under den tidligere socialdemokratisk ledede regering for ældreområdet

ordføreren spurgte om ja der er flere penge til ældre i kommunerne

er en vigtig pointe fra et af regeringspartiernes side luner det

sikre nogle mere realistiske rammer for en værdig ældrepleje

flere og flere demente og større og større pres på vores

er det ubegribeligt for mig både som folketingsmedlem men også som tidligere kommunalbestyrelsesmedlem at man i en kommune kan vælge at skære

derfor kan jeg godt forstå den tanke der er fået sf til at

beslutningsforslaget her i dag om simpelt hen at lægge en bund under hvor meget man har lov til at skære i ældreområdet som kommunalbestyrelse når vi så alligevel ikke vælger at støtte beslutningsforslaget her i dag

som mange andre ordførere også har været inde på fordi det her er et emne som rettelig hører under økonomiaftalen mellem regeringen

der skal ikke være nogen tvivl om hvad vi opfordrer regeringen til at tage med

af kls bestyrelse til at de skal bede forhandlerne om

regeringen især når man har en ældreminister som siger at regeringen prioriterer ældreområdet så det vil vi også gerne se ført ud i livet i forbindelse med økonomiforhandlingerne så skal jeg også sige

lige at anvise hvor de penge skal komme fra

det gør også at det er noget svært for for os

at støtte forslaget til sidst vil jeg nævne

kvaliteten af ældreplejen

det er en diskussion som jeg synes er rigtig relevant når det bliver udmøntet

se om vi ikke blandt andet sammen med sf kunne se på løsninger der gør at vi i hvert fald lægger en bund under den kvalitet

vi deler bekymringen for

ældreomsorgen som er blevet brudt ned og

trænger til at blive genopbygget men vi føler ikke at det her værktøj er det rigtige

medansvarlig og står bag den økonomiske politik der har ført til at der siden to tusind og otte

stadig færre penge per ældre

med en meget meget stram politik over for kommunerne med sanktioner og i det hele taget en økonomisk ramme for kommunerne der gør at kommunerne jo bliver tvunget til at spare ikke fordi de har lyst men fordi et flertal på christiansborg tvinger dem til det herunder dansk folkeparti jeg skal bare høre om dansk folkeparti kan bekræfte

ét parameter skulle sige at det gør at vi vil underkende en en hel aftale

jo lige så godt lade være med at holde de her forhandlinger og så bare aftale kommunernes økonomi her i salen når vi dertil hvor kommunerne ikke har lyst til at forhandle

i stedet synes at folketinget skal beslutte

og så skal vi jo nok se på at sikre de ældres vilkår lad mig så lige tilføje at det er klart at

økonomiaftaler hvor man har set nedskæringer på ældreområdet når vi har haft muligheden i forbindelse med finanslove

med blandt andet en værdighedsmilliard klippekortsordninger og flere penge til mad til

hvis aftalerne som kommunerne og regeringen laver er for dårlige for de ældre så retter vi op

det gør man i økonomiforhandlingerne og i kl men aftalerne bliver jo ikke gennemført hvis ikke der er et flertal for i kl og her i folketinget og jeg vil bare have bekræftet at dansk folkeparti er en del af det flertal der i

har kommunerne alle forudsætninger for at ældreområdet ikke oplever besparelser det er ikke herinde i folketinget vi laver de kommunale budgetter

udstikker nogle rammer og inden for de rammer er der nogle muligheder selv under den tidligere socialdemokratisk ledede regering der førte minusvækst over for kommunerne har jeg som kommunalbestyrelsesmedlem i årevis budget efter budget kunnet friholde et ældreområde for besparelser så det kan man hvis man vil

og der er taget højde for at

den samme velfærd og det er uændret vores ambition og det er jo

at presse regeringen til i forbindelse med økonomiaftalerne og hvis der ikke bliver leveret dér tager vi kravene med til finanslovsforhandlingerne hvor vi også prioriterer

den samme kvalitet i ældreplejen som man

den økonomiske politik der bliver ført på nationalt plan også levner rum til

at kommunerne samlet set bruger flere penge på ældreområdet under denne regering

at vi står over for en virkelighed med et stigende antal ældre som med tiden vil kræve pleje og naturligvis også have et behandlingsbehov

fokus på ældreområdet vi har fået en ældreminister og venstre har sammen med de øvrige borgerlige partier sikret ældreområdet

komme med

ekstra vi har afsat midler til en styrket indsats for den ældre medicinske patient

at det er uværdigt for vores ældre at ligge til offentligt skue på kolde hospitalsgange frem for at ligge skærmet på varme sengestuer ligesom vi sammen med sf netop har lanceret en helt ny national demenshandlingsplan

er i tvivl om at vi fra venstres side

er at sikre vores ældre en værdig alderdom med selvbestemmelse og indflydelse på eget liv indflydelsen og retten til at bestemme og vælge selv

det er altså overraskende at man nu fra sfs

det er for mig helt uforståeligt

og en af de helt store styrker ved det danske demokrati

kommunerne er tættest på borgerne og de ved hvor skoen trykker

skal styre de kommunale budgetter og fratage de enkelte kommunalbestyrelser muligheden for at prioritere

af serviceområder jeg har altid sat pris på at man i kommunerne kan prioritere for eksempel skole daginstitutions og ældreområdet efter de meget forskellige lokale behov som kendetegner det kommunale danmark

tager man jo initiativet fra kommunerne og fjerner incitamenterne til at bruge ressourcerne på både den bedste og den klogeste måde lad mig komme med endnu et eksempel

og for nogles vedkommende også en mere selvhjulpen hverdag med mere frihed fastfryser vi udgifterne fjerner vi den enkelte kommunes incitament til at overveje innovative løsninger

andre områder eller til nye initiativer på ældreområdet økonomi er også på christiansborg en vigtig faktor når vi skal prioritere statens midler

som der ikke er finansieringsanvisning til

hvordan forslaget skal finansieres

da gerne allerede nu spørge om tanken er at det er andre velfærdsområder som skal holde for og

en gratis omgang

at vi i kommende år vil se en stigning i antallet af ældre

er de unge ældre en gruppe som er relativt friske og selvhjulpne

samme pleje og omsorgsbehov som de ældre ældre det betyder at der ikke er en en til en sammenhæng mellem udgifter og serviceniveau

vi her på christiansborg ikke ødelægger den incitamentsstruktur som bidrager til at bevare fokus

er det primært af to årsager venstre ønsker et stærkt kommunalt selvstyre og det sættes under pres med beslutningsforslaget her og derudover

er beslutningsforslaget ufinansieret med anslået fem

og det samme gør sig gældende for det konservative folkeparti

eneste år bare for at følge med demografien og det niveau vi har nu

men sandheden er vel at hvis venstre kunne bestemme selv skulle vi have nulvækst i vores velfærd det er det første spørgsmål det andet er

der viser det omkring enogfyrretusind kroner per ældre er der brugt i begge år det må

set ikke er ude på at lægge venstre noget i munden

i forhold til de ældre den økonomiske politik som venstres ordfører nu står

sig gøre hvis venstre selv havde fået flertal her i folketinget

om at man bruger de midler man har til rådighed på den bedste måde at man får brugt ressourcerne så det giver mening det gør det også i ældreplejen nu nævnte jeg velfærdsteknologi her

og samtidig gøre ældre borgere mere

spørge ordføreren

siden to tusind og ti er sket et fald i udgifterne per ældre

på seksten procent i perioden to tusind og ti til

til en akutpakke så vi kan få de ældre medicinske patienter væk fra kolde hospitalsgange og ind på varme stuer at et blåt flertal der har prioriteret en værdighedsmilliard så vi sikrer at de ældre ude på landets plejehjem får

en værdig pleje

at være en del af et borgerligt flertal som har bidraget til en national demenshandlingsplan jeg er ærgerlig over at enhedslisten ikke ville være

personer som ordføreren og jeg der

at venstre har stemt for at være med til at tilføre penge til ældreområdet

det er nok til at forhindre yderligere nedskæringer det er jo det der er oplægget til dagens debat og der er det bare jeg vil have ordføreren til at forholde sig til

man har tilført og det er der ingen der bestrider

tage højde for den stigning der er i antallet af ældre over firs år år vi ved jo udmærket godt at det er der de mange plejekrævende

vil ordføreren ikke nok forholde sig til det

igen ser eksempler på borgere som ikke bliver hjulpet op til tiden som skal vente på toiletbesøg som må gå i alt for våde bleer og som ikke får hjælp til at spise det tror jeg ikke ordføreren mener at kommunerne tænker

det problem

vi jo ikke vil tvinge kommunerne til at bruge hvis det

om ældremilliarden i virkeligheden ikke også er et udtryk for at man øremærker midler i kommunerne

ældre borgere som der af den ene eller den anden grund ikke er blevet taget hånd om på en værdig måde

dybt jeg bliver bekymret og jeg bliver ked

at der kan sidde mennesker derude i virkeligheden og kalde fire gange med et nødkald og der ikke bliver reageret

fra kommunens side jeg synes det er et er et vigtigt signal vi har sendt til kommunerne om at vi fra venstres side prioriterer en værdig ældrepleje vi har oven i købet ikke bare sendt signalet vi har faktisk også ladet følge penge med gennem værdighedsmilliarden og jeg har faktisk glædet mig over

derude på plejehjemmene derude i virkeligheden hvor livet leves og hvor både personalet og de ældre borgere skal have en hverdag til at gå op i en højere enhed det glæder mig at pengene er blevet brugt til varme hænder

så hvad ville venstres bud være på at løse de problemer som vi ser på trods af

nu kan jeg jo forstå at socialdemokratiet gerne vil have

ligger til grund for de her konkurser og jeg glæder mig faktisk over det hvis socialdemokratiet har tænkt at det var en lidt ærgerlig lovgivning man fik vedtaget

kedelige eksempel fra lolland er jo ikke en ny ting vi har jo gennem de sidste mange år set det ene eksempel efter det andet

noget der halter i ældreplejen

der er en virkelighed bag økonomien og det er ikke alle steder en

virkelighed jeg skal også skynde mig at sige

det hele sort jeg vil gerne sende en hilsen til de medarbejdere som jeg besøgte i går på et plejehjem her i københavn det var virkelig opmuntrende og jeg kan også bekræfte at man er glad for at man har fået nogle ekstra penge som i det her tilfælde også er tilflydt i form af mere personale men det er jo så også det det handler om

hvor de kæmper med tingene og prøver at få det bedst mulige ud

men vi herinde skal forholde os til at der altså er en anden virkelighed som smitter af derude og det er den økonomiske virkelighed og det er jo den diskussion som socialistisk folkeparti gerne vil rejse derfor vil jeg gerne bruge en lille smule tid på lidt fakta om hvad der faktisk er sket på det her område

det er jo rigtigt og det bekræftes også af

noget rafle om der er siden to tusind og otte år for år blevet brugt færre penge per ældre i det her land så enkelt er det og det kommer selvfølgelig til at få nogle konsekvenser lad mig bare lige nævne lidt om

alle

kommunernes gennemsnitlige udgifter til dem

taler vi altså om et fald på hele seksten procent

per ældre

procent for at være præcis men det modsvarer jo ikke den stigning vi har i antallet af

social og sundhedssektoren i det her land faldet med ellevetusinde og femhundrede og vi ved jo alle sammen at

lige nøjagtig den gruppe der beskæftiger sig med at give vores ældre en værdig pleje

fem millioner hjemmehjælpstimer er forsvundet og antallet af modtagere af hjemmehjælp er faldet med tre og tredive procent

det er jo den bagvedliggende økonomiske tvang om man så må sige der gør at

alle de kedelige eksempler så tak til sf for at

så har vi haft en interessant diskussion om økonomiforhandlingerne for

nogle herinde der meget gerne bare vil lægge hele ansvaret over på kommunerne de glemmer ligesom for et øjeblik hvem det er der fastlægger de økonomiske rammer

bliver de tvunget til at spare på noget andet og så er det jo børnene eller de unge det går ud over

en meget kedelig opgave man har givet det kommunale selvstyre for at sige det ligeud man har begrænset det kommunale selvstyre på det område så det vil noget

fået lov til at bruge det kommunale selvstyre til at fordele den elendighed som et flertal herinde på christiansborg

beskytte og tage vare om de ældre og velfærden i det hele taget

også afspejler sig i årets økonomiforhandlinger både i kls bestyrelse hvor de samme partier jo er repræsenteret

regeringen søger til anden side nemlig til venstre når man skal have gennemført den nedskæringspolitik som mundede ud i fjortentusind færre så stemmer enhedslisten imod når man kommer med en økonomiaftale efter forhandlinger med kl

et aktstykke i finansudvalget så stemmer enhedslisten imod medmindre det er en aftale der forbedrer kommunernes økonomi og det havde vi faktisk kun ét eksempel på

i den periode hvor vi var parlamentarisk grundlag for thorningregeringen det er forskellen

der hjalp thorningregeringen igennem med den økonomiske politik som er mundet ud i de nedskæringer på ældreområdet og på velfærdsområdet i øvrigt som vi diskuterer her i

at her har vi lige præcis sikret at der kom

sikret velfærden ude i kommunerne så trådte venstre til og hjalp thorningregeringen igennem med den økonomiske politik det har forhindret os i at gennemføre de forbedringer som skal til

sikre at der ikke blev de nedskæringer som vi i dag mærker resultaterne af det er venstres

det

nemlig at i perioden fra to tusind og otte til to tusind og fjorten er antallet af hjemmehjælpstimer faldet med

fem millioner og at den gennemsnitlige hjemmehjælpsmodtager får næsten det samme antal timers hjemmehjælp om ugen som man har fået hele tiden

men det dækker jo altså over at langt færre modtager hjemmehjælp i dag end de gjorde dengang i to tusind og otte modtog atten procent af de ældre over fem og tres år hjemmehjælp

fjorten var dette tal faldet

den gruppe der modtager hjemmehjælp på trods af at antallet af ældre

ud over

og det skal vi lave om på liberal alliance ønskede

og det ønsker vi stadig væk vi har ikke på noget tidspunkt planlagt nedprioritering af ældreplejen tværtimod

ikke i regeringsgrundlaget har vi lagt op til nedprioritering af ældreplejen vores udgangspunkt er at

sundhedsvæsen og en værdig ældrepleje hører til grundstenene i vores velfærdssamfund

vi har allerede taget de første skridt vi har med finansloven for to tusind og seksten

med fokus på ældre med finansloven for to tusind og sytten er der afsat yderligere midler til området samtidig med at vi begge år har styrket indsatsen for en værdig ældrepleje men vi er ikke i mål og vi vil fortsat prioritere at forbedre vores kernevelfærd også efter to tusind og sytten

hvornår vi står op om morgenen hvornår vi vil i bad

og selv bestemmer over eget liv

sådan som man har været hele livet og det skal respekteres uden selvbestemmelse er der ingen værdighed det tredje værdipunkt

medmenneskeligheden i fokus ældre mennesker

det fjerde punkt som vi går efter er gode oplevelser

disse ting mulige er der igangsat en stribe af initiativer under denne regering

sådan som forslaget lægger op til og derfor stemmer la imod

i to tusind og femten og to tusind og seksten

siger at det ikke betyder noget at man ikke vil lade pengene følge med det stigende antal ældre i fremtiden så er man altså på

ordførerens eget partis politik der jo handler om

i den offentlige sektor og effektivisere med ti

vores ældrepleje men skal jeg høre liberal alliance sådan nu at det mener de pludselig ikke mere

effektivisere i den offentlige sektor som de selv har meldt ud

minusvækst i den offentlige sektor er det sådan

drejede sig om en generel effektivisering i hele den offentlige sektor det er ikke en grønthøster det er ikke et stift system hvor man går ind og siger at der skal

have en vækst som er omkring en milliard

men lad nu det være med hensyn til finansministeriets fremskrivning

at sige til den at det er rigtigt at den har taget højde for en delvis forbedring af aldring det vi kalder sund aldring men

er teknologisk udvikling smartere arbejdsgange og hvor meget man kan effektivisere og nå via det

besparelser på femten million kroner på teknologisk

blandt andet været robotstøvsugere lifte vasketoiletter spiserobotter og automatiske vindues og døråbnere

tekniske hjælpemidler blandt andet også i genoptræningen og de oplever endda en stor glæde hos de ældre ved at gøre det

skylle tørre toiletter sådan at vedkommende kunne blive fri for at mennesker skulle komme ind og tørre hende de mest intime steder så der er masser at hente og der

og ordføreren for forslagsstillerne så vi

meget store dele af middagspausen at blive færdige inden middagspausen så vi tager

og de korte bemærkninger der er dertil og så holder vi middagspausen og

kommunerne derfor i mange tilfælde i praksis tager penge fra andre områder for eksempel daginstitutioner og folkeskoler og det er problematisk det er derfor fornuftigt at se på hvordan kommunerne kan kompenseres for med det stigende antal ældre

som sf foreslår her men vi er alligevel ikke overbevist om at sfs løsning er den rigtige gruppen af borgere over fem og tres år er større og mere mangfoldig end nogen sinde en stor del af nutidens ældre lever ikke op til stereotypen

en samfundsmæssig belastning og især de yngre ældre er velfungerende og i stand til at klare dagligdagens gøremål passe et frivilligt arbejde og bidrage til de fællesskaber de er en del af når det er sagt har vi også ældre der lever uacceptable liv

mener vi at der skal noget større til nemlig en kulturændring der skal en konstant målrettet indsats

en kulturændring som indbefatter vores tilgang til uddannelserne vores ledelsespraksis og vores styringsmidler

og forebyggende initiativer initiativer som kan sikre at

højest mulige funktionsniveau

faktisk konkrete eksempler

kan flade organisationsstrukturen ud

skrivebordsarbejde og bureaukrati og ud til de ældre selv

tilføres flere midler sådan at man kan tage højde for den store vækst der er i antallet af ældre og også i antallet af plejekrævende ældre der er nogle her der ligesom vil have det til at se ud som om de er så raske alle sammen så det betyder ikke noget altså gruppen af

størrelsesordenen er rigtig hvad mener ordføreren om det er det lige meget med pengene

og det udelukker jeg ikke koster penge grunden til at vi blandt andet ikke siger ja til det her er at jeg mener at det ikke

det her er ikke nok det er ikke den ideelle løsning i vores verden udelukkende at tilføre penge til det her område det er nogle andre ting der skal til som er mere vanskelige ja

fredag den fireogtyvende marts to tusind

har man en bedstemor eller bedstefar eller måske tænker man bare også meget over hvordan det vil være når man selv kommer i den situation fordi vi jo nogle gange hører nogle rigtig fantastiske eksempler på steder hvor det er meningsfuldt og smukt at være gammel

der det er vigtigt at alle mennesker har en værdig tid også sidst i deres liv og derfor synes jeg

det er vigtigt at vi løbende snakker med hinanden

er jo på den ene side både et spørgsmål om ledelse

spørgsmål om faglighed og det er et spørgsmål om det menneskesyn vi har når vi møder de ældre mennesker men det er jo altså også et spørgsmål

lige selvfølgelig også bruge flere og flere penge på det

i andre ordførere har været meget søde så jeg tillader mig måske at sige det lidt mere direkte jeg synes faktisk at det her forslag er ret useriøst sf skriver i forslaget og jeg citerer sf forestiller sig at det samlede beløb til kompensation af kommunerne er i størrelsesordenen cirka

milliard kroner citat slut og der står ikke et eneste ord om finansiering

jeg har det helt ærligt lidt sådan at

spild af tid at vi i folketinget diskuterer et

at vise et eneste sted hvor man vil finde pengene henne derfor er vi i det radikale venstre imod det her forslag men vi vil meget gerne arbejde sammen med sf og med de røde partier i øvrigt om at få en ny politik hvor man rent faktisk sætter de penge af til velfærd som der er brug for i danmark jeg synes de blå partier regeringen

liberal alliance og konservative sammen med dansk

kæmpe svigt når man ved at

af så kigger man med åbne øjne ind i den ene besparelse efter den anden som jo ikke kun kommer til at ramme ældreområdet men som også kommer til at gå ud over børn og unge

hvis der er noget der kommer til at gøre en forskel når vi forhåbentlig lige om lidt og snart igen har en s r regering er det at vi vil prioritere at sætte lige så mange penge af til velfærd som der rent faktisk er brug for

i mine øjne giver den her tanke som sf har

nødvendigvis så meget mening selvfølgelig skal man i kommunernes økonomi tage højde for hvor mange ældre der er det gør vi

allerede i dag men det er jo en del af et samlet regnestykke

der kan jo være en udvikling i kommunen der gør at der er nogle ting som man skal bruge flere penge på og noget andet man skal bruge færre penge på og derfor synes jeg

at det giver meget god mening at det er en del af en samlet udregning

at vi forhåbentlig snart får en ny regering med socialdemokraterne og de radikale som kan prioritere de penge til velfærd som skal til både for de ældres skyld men også for børn

vil ordføreren dokumentere den påstand hvor

vækst i det offentlige på kun nul

økonomiske konsekvenser deraf har væksten været noget højere end de her nul procent så vil ordføreren enten dementere

siger den gerne vil men jeg vil bare gerne lige gentage at fru lotte rod fik sagt at dansk folkeparti

lige nu en regering der planlægger med

sr regering som vil have et væsentlig højere offentligt forbrug fordi vi jo ved hvor mange flere børn og hvor mange flere ældre der bliver

en forpligtelse til at sikre at der hvis vi gerne vil have at der er tid og nærvær

flere flere børn så giver det også god mening at vi herindefra tager ansvar for

robotstøvsugere lifte vasketoiletter spiserobotter og automatiske vindues og døråbnere og de

også om den livskvalitet og den mening der er i løbet af dagen

vil sidde og snakke om erindringer hvis man vil

besparelse på besparelse

sikre en værdig ældrepleje

end man gjorde under den tidligere socialdemokratisk

færre offentligt ansatte

på plejecentrene på plejehjemmene

uansvarlig at budgetterne var løbet løbsk

det har gjort så ondt ude i kommunerne at jeg mener vi har en fælles forpligtelse

kommer til at ske igen og jeg håber virkelig at man i venstre og hos de konservative lærer af det til næste gang

tidligere røde regering

ordfører sige at det er også de borgerliges skyld og det er vk regeringens skyld

offentligt ansatte under den tidligere røde regering jeg kan simpelt hen ikke forstå at man har så svært

jeg mener man har haft regeringsansvaret i fire

mener den radikale ordfører at der under den tidligere røde regering

ansvar for at det ikke sker igen vi har lært af det jeg håber også at venstre og konservative

ekstra tid altså den tid som velfærdsteknologien

at der kommer flere ældre ligesom der i øvrigt kommer flere børn og det betyder alt andet lige at vi også skal afsætte flere penge derfor er den politik

underfinansieret i forhold til i det mindste bare have den samme velfærd som vi har i dag

have den samme velfærd som i dag kræver markant flere penge end det som liberal alliance vælger

af dermed ser la jo med åbne øjne ind i at der kommer den ene besparelse efter den anden det synes vi fra radikale venstres

det synspunkt at vi skal sikre

værdig alderdom med udgangspunkt i en række eksempler på at det halter ganske alvorligt med at nå det mål så har vi i sundheds og ældreudvalget også haft en række samråd om emnet

vi igen og igen blandt andet konstateret at den demografiske udvikling har resulteret i at vi får flere og flere ældre

sådan vil udviklingen fortsætte i mange år endnu hvis vi blot ser frem til to tusind og en og tyve taler vi om en stigning

på femten procent det har skabt og vil skabe et stort pres på ressourcerne til ældreplejen

eller ved at lade den ansatte løse forholdsvis flere opgaver på kortere tid

og det vil resultere i at vi må forvente at flere ældre oplever en uværdig ældrepleje sådan som vi også har været vidne til det gennem de seneste måneder vi har to muligheder vi accepterer tingenes tilstand af økonomiske årsager eller vi løser problemerne ved at afsætte de nødvendige ressourcer fordi vi vil og fordi vi kan

i de seneste måneders mange samråd har jeg lyttet mig til at ordførerne deler den opfattelse at udfordringerne er reelle og at vi skal løse dem

regeringen at fremsætte et lovforslag som en gang for alle sikrer at kommunerne kompenseres for de stigende udgifter til ældreplejen i takt med at kommunerne får flere og flere ældre med plejebehov mod at kommunerne rent faktisk også bruger pengene på ældrepleje

når den kommer til at handle om hvem der har gjort hvad og hvem der har stemt for hvad det hjælper jo ikke nødvendigvis borgerne til det nødvendige bad

have en diskussion om finansiering til gode

og grund om hvad det er for en rådighedsramme der skal gøre sig gældende nul procent vækst vil betyde

seks milliard kr som vi har som ramme og de ville alle sammen skulle gå til at løse det her helt rigtige problem

som i det mindste vil give os mulighed for at at

i sit regeringsgrundlag frem for

man kan vælge om man vil det ene eller man kan vælge om man vil det andet jeg tænker at så længe

jeg anerkender også at man kan tænke i afbureaukratisering og man kan tænke i

og så sent som i sidste uge måtte konstatere at

særdeles uværdig ældrepleje det synes jeg

jeg synes faktisk det er useriøst hvis vi undlader at

at finde en løsning på et fuldstændig rigtigt problem

opfatte om vi er enige om at det

hvis vi skal løse problemet sådan så

vi ikke skal skære yderligere på ældreplejen i forhold til det vi ser i dag

finansiering jeg hører ordføreren tale om

astrid krag stillede sig i spidsen for en handlingsplan for ældre medicinske patienter hun prioriterede at

fremlagt en handlingsplan for ældre medicinske patienter hvor vi har prioriteret

til at løse problemerne for flere og flere ældre

personalet oplever at de nogle gange skal være to steder på en gang hvis man skal

løse de opgaver der forventes af en det synes jeg vi har ansvaret for at løse der er ikke ret mange andre muligheder end at afsætte de nødvendige

område

end vi har valgt at gøre i den borgerlige regering

faktisk er mulighed for at prioritere

som på et tidspunkt vil få plejebehov uanset alle de gode tiltag vi tager i fællesskab

men flere og flere ældre med plejebehov betyder også at der er brug for flere og flere timer til at løse den opgave det er løntimer det koster penge

et rigtigt problem så kan vi vælge at sige at det skal løses inden for de eksisterende rammer jeg konstaterer bare på baggrund af nogle af de ting som vi har set i den forløbne uge men også på baggrund af nogle af de tilbagemeldinger vi får fra de medarbejdere der er derude

om vi vil prioritere skattelettelser eller om vi vil prioritere en vækstrate som simpelt hen

at regeringen ikke prioriterer ældrevelfærd

og der står at vi vil føre en ældrepolitik baseret på ældrekommissionens fem grundlæggende værdier og med hensyn til

man lige vil skaffe fem milliard kroner fra

anerkender ikke fru may britt kattrups

som vi kan bruge til at at sikre de fem værdier som fru may britt kattrup

tværtimod tror jeg at vi kommer til at løse rigtige velfærdsproblemer først og

frigjort nogle ressourcer som på den lange bane kan være med til at gøre tingene lettere for os

hvis man laver et ordentligt stykke arbejde i ældreplejen i udgangspunktet får man også på den lange bane en billigere ældrepleje fordi man får mere tilfredse borgere

og trygge borgere men det forudsætter at vi vil afsætte de nødvendige ressourcer til at løse

man mener det er vigtigt at de er

meget enige om alle sammen vi kan ikke være bekendt sådan som det foregår nogle steder vi skal dog huske at

steder der er men hvor

problem med

andre mener at man kan lave velfærdsforbedringer inden for den eksisterende ramme og at velfærd ikke altid kan måles på hvem der kan bruge flest penge så er det

når man ser på

mellemregning det synes jeg er lidt forplumrende for en debat der bør dreje sig om hvad det

et tidligt tidspunkt så

i virkeligheden er kunsten er at få lavet så godt et stykke arbejde

vi ikke skal gøre det to gange men det kommer vi altså til

vi skal have begrundet denne forespørgsel

for udviklingen i børnefattigdom i danmark og for hvad regeringen planlægger aktivt at gøre for at modvirke børnefattigdom og de sociale konsekvenser der kommer

som sagt på grund af den henvendelse fra sytten sociale organisationer

vi i enhedslisten mener man skal tage meget alvorligt af henvendelsen fremgår det at organisationerne udsender hvad de selv betegner som et nødråb

fordi kontanthjælpsreformen rammer tusindvis af børn og risikerer

føre til livslange konsekvenser for netop de børn blandt de mange organisationer er

og dansk socialrådgiverforening danske handicaporganisationer mødrehjælpen og mange mange andre det er altså nogle organisationer som er involveret meget aktivt i udsatte børns

et nødråb de siger at hvis ikke folketinget imødegår udviklingen af børnefattigdom vil det få konsekvenser langt ind i børnenes voksne liv og dermed også konsekvenser for samfundet

bunden opgave for folketinget at forhindre det diskussionen her i dag må jo så gå på hvordan vi svarer på den henvendelse altså hvordan

de voldsomme konsekvenser der vil være

at gøre for at modvirke børnefattigdommen og de sociale konsekvenser

organisationer som jeg også har haft lejlighed til at se da det kom de budskaber som organisationerne

jeg vil agere ud fra med de socialpolitiske redskaber som jeg har til rådighed

set også en rigtig god dialog

rigtig mange af de pågældende organisationer

vil også gerne tilføje at jeg værdsætter det meget værdifulde samarbejde med aktørerne

når børn lever i en hverdag hvor pengene kun rækker til det strengt nødvendige men mit grundlæggende udgangspunkt for hele denne debat er at vi ikke løser udfordringer som afsavn og negativ social arv ved at give forældrene højere ydelser vi skal i stedet fokusere på varige løsninger der løser de bagvedliggende årsager til lav indkomst og sociale problemer og som er baseret på en dokumenteret effekt opgørelser over fattigdom bidrager ikke til at løse sociale problemer og at lade indkomst være den eneste

at overse personer som ikke er økonomisk fattige

ikke desto mindre er socialt udsatte det kan eksempelvis være

med alkoholproblemer hvor økonomien som sådan ikke

men hvor misbruget gør at børnenes behov både materielt og følelsesmæssigt bliver tilsidesat

relativt lav indkomst som har en

en tryg opvækst hvor forældrene prioriterer børnenes behov og drager stærk omsorg for deres trivsel og udvikling så billedet er ikke helt så enkelt og en fattigdomsgrænse som for eksempel

den tidligere sr regering opstillede flytter fokus fra problemets

til et fokus udelukkende på lav indkomst på længere sigt er en uddannelse og et job det bedste værn mod fattigdom og den bedste vej til at gøre folk herre i eget liv

af systemerne vi skal derfor tage hånd om de afsavn og de sociale problemer som folk oplever i hverdagen og der er mange sider af det i brevet henvise organisationerne til sfis afsavnsundersøgelse som viser at der er en sammenhæng mellem uddannelse helbred og fattigdom men undersøgelsen viser jo også at en halv million danskere oplever helt basale afsavn i hverdagen syv og halvfems procent af dem

så det er altså meget mere og meget andet end en trængt økonomi som medfører afsavn mennesker kan føle sig fattige af vidt forskellige årsager

at der skal være råd til tøj mad og medicin kan de fleste af os blive enige om

mange andre ting er holdningerne delte er man eksempelvis fattig hvis man ikke har en cykel eller hvis man ikke har en computer eller oven i købet en bestemt slags computer oplevelsen af afsavn er individuel

sige at jeg er helt med på at der vil være familier

til at række og det kræver at der

hårdt i den enkelte familie det anerkender jeg sådan set også og som organisationerne er inde på ser vi et behov for flere billige boliger

vil regeringen drøfte med kommunerne hvad der kan gøres for at skaffe flere små billige

hver eneste dag også til en beskeden løn men indsatsen går på to ben dels skal det kunne betale sig at arbejde dels skal mennesker på kontanthjælp have den bedste støtte til at

en del af fællesskabet på arbejdsmarkedet det sidste er lige så væsentligt som det første for kontanthjælp skal kun være en midlertidig ydelse

understrege nok der er mennesker

forhindrer dem i at kunne arbejde og min opgave som børne og socialminister er

at udvikle og udbrede sociale løsninger

bringer dem tættere på arbejde eller uddannelse og det kræver mere viden om hvordan vi løser de sociale problemer som hindrer nogle mennesker i at kunne deltage og

til arbejdsmarkedet det kan være et dårligt helbred begrænset netværk eller en lav indkomst men den lave indkomst er jo som oftest en følge af et lavt uddannelsesniveau af et dårligt helbred et begrænset netværk

vi ved at ikke alle børn vokser op i familier hvor læringsmiljøet understøtter at der også i hjemmet er et naturligt fokus på sproglig udvikling og læring gennem eksempelvis højtlæsning samtaler ved middagsbordet og inddragelse i madlavningen og konsekvenserne ser vi allerede

år nogle børn er hele to år bagud både i tre årsalderen og ved skolestart når vi ser på deres sproglige og sociale kompetencer og det er noget vi bare må og skal tage alvorligt det mest afgørende for om børn og unge bryder den negative sociale arv er at de vokser op i trygge rammer med tilstrækkelige kulturelle og sociale ressourcer det er også noget eksempelvis niels ploug er inde på i bogen social arv og social ulighed

er det afgørende vigtigt at vi sikrer gode rammer for familierne som institution i samfundet sådan at vi kan hjælpe børnene godt på vej i livet og den opvækst man får og de værdier man har med sig hjemmefra følger en hele livet som samfund må vi give forældrene det bedste grundlag for at tage ansvar og tage

og derved blive gode rollemodeller for deres børn og forældre der går på arbejde skaber som udgangspunkt også et familiefællesskab der bygger på sunde værdier om at bidrage til fællesskabet om at være en aktiv del af samfundet et led i det er en socialhjælp der virker og som bringer udsatte tættere på uddannelse og job en ting

på børneområdet børnerammen og satspuljekredsen har aftalt at anvende midlerne på virksomme indsatser udviklings og investeringsprogrammet for udsatte voksne har desuden et ambitiøst sigte om virksomme metoder og det kan have en afledt betydning for

for deres forældre lykkes

familier er børnenes fundament og dagtilbuddene er deres hverdag her skal kræfterne lægges fundamentet i hverdagen har nemlig afgørende betydning for tidligt at ruste børn til et godt liv og det er baggrunden for dagtilbudsudspillet der kommer her

vi ved også at den bedste investering i børnene er at sætte tidligt ind danmark ligger i topfem i verden målt på hvor mange penge vi bruger på dagtilbud i forhold til bnp det er rigtig godt

formår vores dagtilbud ikke i tilstrækkelig grad at bryde den negative sociale arv det er jo tankevækkende det er blandt andet baggrunden for at regeringen kommer med dagtilbudsudspillet hvor vi

over de næste fire år med henblik på at styrke kvaliteten i dagtilbuddene blandt andet ved at sikre

finde løsningerne

regeringen ikke vil anerkende den tidligere regerings fattigdomsgrænse eller at den hellere vil snakke om nogle andre ting end økonomi men faktum er at der kommer flere økonomisk fattige børn

vi skal gøre noget for at stoppe børnefattigdommen og konsekvenserne

ud over skolen og derfor undrer det mig også at ministeren står heroppe og siger at

det kan faktisk betyde det er det der hedder negativ social arv at man hvis man vokser op i

dårligere chancer for at gennemføre en uddannelse

lever i fattige kår går ofte og tager forældrenes bekymringer på sig i stedet for at tænke på det som børn burde tænke på fodbold kærester fingermaling og

man er af den overbevisning at forældrene ikke gider at arbejde og

hvis det bare kan betale sig at arbejde så

finde et arbejde så burde vi i hvert fald være enige om at det

også selv om man vælger at ignorere at to tredjedele af dem der bliver ramt af kontanthjælpsreformen

jeg ville ønske

vi får tit at vide at sociale problemer handler

om meget mere end økonomi og kontanthjælpens størrelse og det har ministeren også gentaget nu og det er sådan set rigtigt nok økonomi kan ikke gøre det alene for socialt udsatte

forværre sociale problemer og tingene bliver altid lidt mere uoverskuelige af at man også skal bekymre sig om hvordan man får betalt husleje

meget banalt men alligevel ikke rigtig erkendt herindefra

regeringen mener at man kommer i arbejde hvis man bliver presset på pengepungen

vil de komme i arbejde og så vil de ikke på samme måde have sociale

eller helbredsmæssige problemer der forhindrer dem i det

solidt finansielt grundlag at leve på så bliver det nemmere at overskue de sociale problemer og finde sig et arbejde og i sidste ende blive selvforsørgende

hvis vi uanset det er enige om at det ikke kun handler om økonomi så burde vi være i stand til

at tale om hvad vi så gør nu regeringen har rent faktisk gennemført en kontanthjælpsreform der kun handler om økonomi og som baserer sig

mennesker kommer i arbejde kun ved

et økonomisk snuptag ved at give dem færre penge og så står man nu på talerstolen og påstår at vi andre

ministeren siger også fra talerstolen at det vi skal gøre nu er at vi skal bruge en social indsats der har en dokumenteret effekt

er altså hvem har dokumenteret at alle de her mennesker der bliver ramt af kontanthjælpsloftet integrationsydelsen

er trætte af at diskutere kontanthjælpsreformen men det bliver vi nok

afbøde konsekvenserne jeg har hørt at de skal have en dokumenteret effekt

rundtomkring men hvad man præcis vil gøre

tiltag over for forældrene også rammer børnene børn der har levet i fattigdom har ofte dårligere helbred risikerer at få ringere uddannelse har højere risiko for at blive ledige og har lavere indkomst som voksne samtidig forringer børnefattigdom den sociale mobilitet og de afsavn som børn lider på grund af lav indkomst i familien betyder ofte at børn udelukkes fra fællesskaber og bliver ensomme folketinget konstaterer at regeringens politik øger børnefattigdommen og opfordrer derfor til at ændre kurs og i stedet arbejde målrettet på

der kan være udsatte på den ene eller den anden måde

til at være på folkeskolerne altså sådan

jeg løbet tør for tid men

kan starte rigtig rigtig tidligt så hvis man laver en indsats og hjælper

ja så kommer man også noget af det til livs så en særlig jordemoderindsats og særlige mødregrupper for for

er der også andre partier herinde der har lovet det er meget tæt på at være noget der kunne minde om et flertal efter et valg

en anklage om at der var nogle partier herinde der ikke har sympati for nogle grupper tværtimod

godt at fru laura lindahl har stor sympati jeg tror fru laura lindahls politik skader mennesker i socialt udsatte positioner og gør problemerne værre

mod regeringens politik og det vi er bekymret

er konsekvenserne af kontanthjælpsloftet og det er konsekvenserne af to

og konsekvenserne der bliver refereret til er at man må undvære vinterstøvler og man må undvære medicin

man må se forældre undvære tre måltider mad om dagen fordi de simpelt hen

også for vores samfund for når pædagoger og socialrådgivere og

som børns vilkår og børnerådet og børnesagens fællesråd

sygeplejerskerne og mødrehjælpen og kirkens korshær siger fra er der jo noget galt

det er jo dem der sidder med de her problemstillinger til hverdag

af regeringens sanktioner

over for børnene og de siger fra de fortæller hvordan de oplever børn som må undvære tøj og sociale aktiviteter og det gode børneliv

vi andre ellers gerne vil have at alle børn har fordi deres forældre rammes benhårdt af de nedsatte ydelser børn der har levet i fattigdom har dårligere helbred de risikerer at få ringere uddannelse og har højere risiko for blive

er en analyse fra arbejderbevægelsens erhvervsråd der konkluderer at chancen for at bestå niende klasseafgangsprøven falder kraftigt hvis et barn har været fattig i blot et år

der taler vi altså om at chancerne for at bestå niende klasseprøven

af sin barndom

i forhold til det at bryde

socialministerens ansvar det er også beskæftigelsesministerens ansvar

roder lidt rundt imellem de to stole

børne og socialministeren vil jeg gerne sige at være børnenes og de socialt udsattes stemme på et tidspunkt hvor man gennemfører et kontanthjælpsloft det må man kalde en uriaspost for antallet af fattige børn stiger

utrolig bekvemt når man ved at sidst man havde de her ydelser steg børnefattigdommen og det er jo ikke tal der er rare at blive konfronteret med i offentligheden så det smarteste er selvfølgelig at afskaffe grænsen det er tydeligt for enhver at den regering der sidder nu

siger at fattigdom ikke kun handler om penge

godt være men det handler vel også om penge så var det ikke muligt at vi også på det her område kunne gå ind og kigge lidt på

hvilke konsekvenser det har for mennesker nå men

i kraft første oktober sidste år og alene den første måned ramte

og det er fuldstændig rigtigt at det langtfra

de børn der vil falde under den tidligere

vil en mindre andel af dem

jo ikke nogen tvivl om at det her må være den største socialpolitiske begivenhed

sted siden den her regering tiltrådte og ikke bare tre partiregeringen men siden lars løkke rasmussen blev statsminister så siger ministeren

heroppefra at regeringen vil skaffe flere billige boliger

det er da en rækkefølge der er fuldstændig på månen

det ligger jo en eller anden anerkendelse af at der faktisk er mennesker i det her land der ikke har råd til at betale husleje typisk i de større byer fordi der simpelt

var det så ikke muligt at bytte rækkefølgen om

anerkender at der i de store byer i danmark ikke er billige boliger nok

figenbladspolitik

mellem land og by er utrolig store hvad angår billige boliger

og det gør vi ved gud i himlen også og så kommer man

snak om at man sidder og snakker med alle mulige om et eller andet hvis man mener det så læg hænderne på kogepladen og vent med at

på tungen som jeg så fik trykket mig ind på på et tidspunkt hvor det var imod alle forretningsordenens procedurer nu stiller jeg det

under min ordførertale og det er ministeren siger i sin tale

nu ikke ønsker at fokusere på økonomi kunne man jo vælge at sige at man

og få tingene til at hænge sammen og så kunne man fokusere på de andre redskaber som man mener er vigtigere men jeg bliver nødt til at spørge betyder det at man faktisk lægger op til at ydelserne skal være endnu lavere

det så for et balancepunkt man mener er det rigtige i forhold til

få løst de sociale problemer der er vi anerkender fuldstændig

og som bare ikke har kunnet finde sig et arbejde hvorfor skal vedkommende så ikke være på kontanthjælp alle har et ønske om at det her

arbejdsgiverne til og med

den blinde person der søger arbejde rigtig gerne vil i arbejde og

det er på kontanthjælp indtil vedkommende finder et arbejde det er

førtidspension er en varig ydelse og vedkommende har faktisk lyst til at få et arbejde så hvor er det den blinde person så skal være henne

man kan selvfølgelig være sjæleligt fattig

at økonomisk fattigdom

dansk folkeparti at det er rigtigt nok at med fattigdom følger ofte sociale problemer det kan lidt

ægget de kan supplere hinanden men anerkender

har en god eller dårlig forældreevne og er det rimeligt

at vi ikke har

at børnefattigdom udelukkende er et spørgsmål

er en lige så stor udfordring i et livslangt forløb i forhold til hvad det er man bliver stimuleret med det er i det lys vi skal se

fokus på børn i dagtilbud jeg synes også man skal have den tilgang at hvis kroner og øre

også i forhold til

øge den sociale mobilitet så kan det undre at den sociale mobilitet i danmark er væsentlig lavere end i lande vi normalt sammenligner os med

hvor kontanthjælpsniveauet kontanthjælpsniveauet er væsentlig højere end i danmark jeg er ærgerlig over at man gør debatten til et spørgsmål

for mig er det et spørgsmål om har den danske socialpolitik indtil nu

social mobilitet nej har den vist

på udfordringerne nej danmark ligger i top

derfor glæder det egentlig også mig at vi bredt blandt satspuljepartierne

se på hvad det er der har effekt i forhold til

man skal læse det næstsidste afsnit i

nemlig opfordrer regeringen til at investere i at udvikle og

virksomme metoder og lovende social praksis målrettet både udsatte børn unge og deres forældre samt at sikre et socialt hensyn i det kommende udspil for dagtilbud

og så ikke giver et eneste bud på

andet end man har nogle kroner og øre man har tænkt sig

det der med at det ikke kun handler om kroner og øre

regeringen leverer ikke noget andet regeringens egen kontanthjælpsreform havde til formål at fjerne mennesker fra kontanthjælp og få dem i arbejde altså løfte dem ud

passiv forsørgelse og over i arbejde udelukkende ved hjælp af tryk

kroner og øre altså

var mange problemer måske løst set i lyset af at vi ligger i top

udgifter til dagtilbud i forhold til lande vi normalt sammenligner os med vi ligger i top

niveauet for kontanthjælp i forhold til lande vi normalt sammenligner os med og så videre

i at udvikle virksomme metoder og lovende social praksis

om forsørgelsesniveauet

også se på at social mobilitet bliver skabt ved at man går ud af folkeskolen med nogle færdigheder man går ud af dagtilbuddene

åndelig fattigdom

det spørgsmål du kom med med

talerstolen men nu har jeg altså kun et spørgsmål jeg kan svare på

ikke uvæsentligt at vi kan konstatere at vi i danmark bruger flere penge end andre lande vi normalt sammenligner os med og at de lande der bruger færre penge end os har større social mobilitet det bliver vi da nødt til at se på

ikke har den sociale mobilitet

er der måske noget i vores metoder vores virkemidler som ikke

spørgsmål om at vi skal sætte kontanthjælpsniveauet

kunne betale sig at komme ud i arbejdsfællesskabet i forhold til at være på

kroner og øre gør det ikke alene

gerne demonstrere at herre carl holst faktisk indrømmer at økonomien spiller en rolle

en vis rolle

bare det vi ikke kan se regeringen

det niveau som er blandt de højeste i verden er noget vi kan være bekendt i forhold til at hjælpe folk der midlertidigt kommer uden

en effektiv og omsorgsfuld hjælp der handler om mere end materielle afsavn fattigdom skal modvirkes ved at langt flere kommer med i fællesskabet det er jeg

set fuldstændig enig i jeg har så bare et spørgsmål hvordan det har vi ikke rigtig hørt

andet fællesskab det sociale fællesskab civilsamfundsfællesskabet

den daværende regering med karen ellemann som minister lancerede de ti sociale mål men jeg tror på at det at man

passiv forsørgelse er en del af et socialt frivilligt

socialt armod er næsten lige så slemt

foreningsliv og andre ting det er den form for fattigdom

om der hvor uddannelsesdelen kommer ind er jo at vi kan se at socialt udsatte

har vi en ikkeeksisterende social mobilitet

er udgangspunktet for regeringens

spørgerne generelt har en tendens til at tro at det her er

man synes det er spændende men helt ærligt det

skal være nuancerne i socialpolitikken i danmark

vi ikke tror at det her er et tal vi kan lave ud fra en statistik men at vi ser på de enkelte i forhold til de udfordringer og

bare det jeg med tilslutning til

henvender sig og råber alvorligt vagt i gevær er det så

den fine grænse der er imellem at

skal kunne betale sig at arbejde det mener de fleste af os

jo lige før at regeringen lægger op til at skulle skaffe flere billige boliger

være udtryk for at man anerkender at særlig i de større byer giver det her nogle rigtig store problemer

særlig de steder hvor huslejerne er meget høje simpelt hen er blevet for lave

det skaber børnefattigdom på et niveau som vi ikke har set meget længe i danmarkshistorien og

er af en størrelse

bemærkninger jeg prøver at se hvor mange af

flere billige boliger er man jo allerede i gang med det er en del af

endelig spørger ordføreren om vi ikke lytter jo selvfølgelig lytter vi vi tror bare ikke at vejen frem udelukkende er flere kroner og øre men at vi gør det som vi lægger op til

hvis en liberalist nu troede på sine egne teorier om incitament og sådan

en liberalist jo også tilbyde retten til arbejde garantien for at der er et job til alle der ikke er i arbejde hvorfor i alverden tør i ikke

her er en plads til jer det garanterer vi for vi tror så var vi fri for at diskutere den mistænkeliggørelse af mennesker som

vil have et arbejde og klare mig selv men jeg har jo set masser af mennesker der

søger tredive fyrre og halvtreds job om måneden og aldrig kommer ind på det arbejdsmarked

jeg mener at liberalisterne er ansvarsløse

i bare at snakke om at ydelsen er for høj

ingen vegne fører og som kun peger på at der skulle være noget galt med de mennesker

se det kan man kalde liberalisme jeg kalder det tro på den enkelte og bevidstheden om at hjælp til selvhjælp i

er vejen frem end at man koldt fra statens side siger til folk her er nogle penge vi har god samvittighed og du er på varig offentlig forsørgelse

efter kontanthjælpsloftet altså situationen i danmark er jo den at langt langt de fleste børn og unge heldigvis har et rigtig godt liv men

og jeg mener faktisk at vi vi holder fast i at ville tale om børnefattigdom som følge af kontanthjælpsloftet fjerner fokus fra de børn som reelt står

der omsorgssvigtes børn der krænkes

med vold som en del af dagligdagen

ikke er i arbejde

kan gøre er at få mor og far i arbejde og det er vi i liberal alliance

det er jo sådan set også en af pointerne med kontanthjælpsloftet altså at det bedre skulle kunne betale sig

incitamentet til at tage det her arbejde og det tror vi også er den bedste

bryde den negative sociale arv på altså at se mor og far

bekymrede organisationer nogle eksempler på hvor galt det står til i danmark vi kan læse

flyttet fra en toværelseslejlighed til

har tre drenge som ikke har råd til

en gang i døgnet for at sikre at hendes barn får noget

kvinden med de tre børn som ikke har råd til at bo i en toværelseslejlighed men må leje et værelse hos sin veninde får tyvetusinde og

opsparing uforudsete udgifter

at både mor og barn kan få mad tre gange om dagen minimum at man kan have tag over hovedet og at man kan få mad

de underskrivende organisationer i artiklen

hvis man sammenligner tallene fra januar i år med

er tallet jo lavere end nogen sinde i forhold til udsættelser

kontanthjælpsloftet så heller ikke har har været i gang

som følge af kontanthjælpsloftet

for familier ude i kommunerne så synes jeg

ikke har råd til at børnene kan deltage i foreningslivet

det er udgifter som er opstået

pludselige ændringer i ens livssituation man kan få tilskud til ændringer

ændringer i jobsituationen eller lignende midlertidig hjælp til betaling af husleje sygebehandling medicin tandlægebehandling

at hvis man kigger på

i langt langt de fleste kommuner

af trit med virkeligheden og jeg mener ikke at børnefattigdom kan reduceres til et spørgsmål om kontanthjælpsloft som de tidligere ordførere

i høj grad om socialpolitik

står i vanskeligheder

handler om andet end kontanthjælpsloftet

hele den her puljemåde man gør ting på altså afsætter noget i en pulje og prøver det af er blevet

meget bedre øget volumen

man virkelig kan finde ud af hvad der virker

jeg holde fast i at det også er vigtigt at få mor og far

det er for børn at se mor og far stå op om morgenen og se mor og far

vi fortsat skal have fokus på liberal alliance støtter op om den

ikke kommer af fattigdom hvorfor i alverden hjælper det så

betyder økonomi da noget

udbetalt hver måned så mener jeg i øvrigt også

rigtig godt for langt langt de fleste hvorfor er det

hvor der er nogle på bunden af samfundet der kun får det ringere

men min holdning

jeg tror på at på pengene

tage nogle jobs som man ikke ville være villig til at

bruttobeløb personfradraget er så på omkring femogfyrretusind

personer der skal betale skat af det her

laura lindahl og jeg så i en af landets dyreste kommuner og

det kunne for den sags skyld

er tilbage af penge bagefter det synes jeg er

nej selvfølgelig skal det ikke det men rigtig mange af de enlige forsørgere har jo en eksægtefælle

hvad så med den eksægtefælle og hvad så med den der syv syv ordning og barnets tilknytning til den ene forælder

det her med børnefattigdom er nogle fangarme der er

hvor moderen bliver tvunget til at flytte uden for byen

og så bliver børnene flyttet langt væk fra ham

jeg bare spørge vil liberal alliance ikke anerkende at det at gå ind og pille så dramatisk ved folks økonomi

meget vidtrækkende konsekvenser for de familier vi taler

en enlig forsørger med et barn på fjortentusinde

det tal som beskæftigelsesministeriet

vidtrækkende konsekvenser for familier når man går ind og piller væsentligt i deres rådighedsbeløb men det er jo

tror på at det gør en forskel hvad man får i offentlig forsørgelse i forhold til viljen til at

på grund af regeringens kontanthjælpsloft på hvilken måde mener fru laura lindahl at kontanthjælpsloftet skulle bidrage til at en person

normalt siges det jo så fra den borgerlige side

skal være på kontanthjælp jo selvfølgelig

i har vel ikke tænkt jer at blinde mennesker lige pludselig skal på førtidspension når de nu gerne vil have et arbejde og det er jo den alternative ydelse der er

parkere folk giv dog folk med handicap lov til at arbejde og lad være

ramt af kontanthjælpsloftet og det har konsekvenser

muligheder for at få et arbejde senere i livet

fru pernille rosenkrantz theil at en blind kvinde på kontanthjælp ikke kommer mere eller mindre i arbejde af om ydelsen er to tusind kroner højere eller lavere det var jo det fru laura lindahl sagde

mennesker med handicap for at presse

med en elektriker som havde søgt rigtig rigtig mange job inden for sit fag

nødt til at tage et andet arbejde

som finansministeriets tal peger på

mennesker herinde som arbejder med socialpolitik til daglig og jeg tror

lindahl sige evidens hundrede gange at tingene skal være evidensbaserede skal gøre ting der virker

er det noget liberal alliance tror

og det er

af at man kan sidde tilbagelænet på kontanthjælp

er tilbagelænede for det andet

aktiveringssystem bare

man på offentlig forsørgelse bare kan sidde hjemme og hygge sig i sofaen for det kan man ikke

at man kan gøre to ting hvis man tror på incitamenter kan man

selv aktivt vil ud og finde et

jeg ser kun de to muligheder fordi jeg tror på incitamenter

og til gengæld jagter folks fritid jeg tror

jeg mere er tilhænger af at man har lavere ydelser og så ikke jagter folk lige så meget men

med en blind mand eller kvinde

med handicap de mennesker er jo fuldstændig uforskyldt ledige de kommer til at leve på

de kan blive tvunget til at flytte til en anden del af landet

om han er i job nu men jeg håber da at han har sænket barren for hvad hans næste job skal være

af de nu lavere

ydelser jeg håber at han sænker barren og siger

det næste job er ikke mit sidste job er måske ikke mit drømmejob

øget indkomst jeg håber da det samme med de mennesker som har

at få et job fordi de har nogle udfordringer men jeg synes jo netop at to hundrede og fem

er et bud på hvordan man kan komme tættere på beskæftigelse hvis ikke man har mulighed for

da kan give god mening med incitamenter hvis mennesker rent faktisk har

beregninger vil skaffe seks hundrede jobs altså vi taler ikke om nogen jobfest her vi taler om en meget meget begrænset effekt tak til de sytten danske organisationer for deres nødråb i forhold til de konsekvenser det har for børnene når man skærer i tusinder af familiers kontanthjælp konsekvenser

er fuldstændig unødvendige fordi der ikke er noget argument for at skære

kontanthjælpsmodtagernes hjælp

hvorfor dog gøre det men det er jo faktisk beskæftigelsesministeren man skal spørge om det endnu en gang har en situation hvor man har taget forkerte beslutninger i beskæftigelsesministeriet i det her tilfælde

meget store negative konsekvenser som vi må forholde os til blandt andet på socialområdet helt overordnet tror jeg at de penge man tjener og sparer på kontanthjælpsloftet i beskæftigelsesministeriet tabes igen i udgifter til sundhed til retsvæsen til socialområdet som følge af at man gør de her familier og børn fattigere

har børn der har levet i fattigdom dårligere helbred de risikerer at få ringere uddannelse

for ledighed og lavere indkomst som voksne og det er altså sfi forskere de refererer til her

den udvikling bliver forstærket af

og fem og tyve timersreglen og det vigtigste er at få det rullet tilbage få genetableret en bedre økonomi blandt landets ledige familier og ikke mindst de fem og fem og halvfjerds pct som er er syge og som ikke kan respondere på økonomiske incitamenter

som vi skaber i børns liv ved at gøre deres familier fattigere

mens andre er ideer jeg håber vi kommer i gang

herningmodellen er rigtig interessant hvor man sørger for

en hurtigere tidligere indsats for børn med den samme sagsbehandler så vidt muligt inddrage familien og lave en helhedsindsats det viser sig at det er en model der spreder sig rigtig meget fordi det viser sig

at det at det selvfølgelig skaber færre udsatte børn en anden metode

en mentaliseringsmodel i forbindelse

håber vi kan indføre en model som alle anbragte børn kan benytte sig af hvor man får hjælp til at komme fra alarm til tænkehjerne

håndtere sit eget liv og får en robusthed som man kan bruge gennem hele sit liv

i to tusind og fjorten brugte vi ni

ottehundrede og halvtredstusind kroner per barn det år

gøre det vi har snakket om længe og snart

der var vigtigt for mig var at jeg mødte en voksen

og det skal vi selvfølgelig forstå at udnytte og skabe mulighed for

at vokse op i et rigt samfund lige nu må vi bare erkende

social arv kontanthjælpsloftet og to hundrede og fem og tyve timersreglen er en meget stor faktor til at forstærke det så tak til de sytten organisationer som har

jeg en dag skal gå op ad den her trappe til den her talerstol

med til at annoncere at vi afskaffer kontanthjælpsloftet en gang for alle det er måske det bedste vi nogen sinde kan gøre for

synes det er

at ofre otte hundrede million kroner i jobpræmier som man ikke aner

kunne bruge halvdelen eller man kunne bruge den halve milliard det vil koste af de penge til

når man står og siger at man har sat alle mulige ting i værk for det

regeringen har sat alle mulige ting i værk for at hjælpe

til blinde og derfor bliver de i højere grad end alle andre grupper ramt af kontanthjælpsloftet

ting som regeringen så åbenbart skulle have sat i værk for at hjælpe folk ind på arbejdsmarkedet

skulle kunne afhjælpe det strukturelle problem at blinde

kan komme ind det handler ikke om at være syg eller rask

hen om at blinde har rigtig svært ved at få fodfæste på det danske arbejdsmarked fordi det ikke er specielt rummeligt

og

og søgt det kan være den blinde borger vi taler om

er startet på dagpenge er røget ud af dagpengesystemet og er nu i kontanthjælpssystemet og har ikke kunnet få arbejde hen over alle de år så var det måske arbejdsmarkedet man skulle kigge lidt på i stedet for

ryger over i børnefattigdomsstatistikken det er deres forældre der har søgt arbejde

igen og igen og igen men ikke kan komme ind det kan være den blinde det kan være den psykisk syge det kan være andre der har lidelser som altså ikke

nede på jobcenteret ved en eller anden ekstra samtale

i danmark kan vi faktisk vise nogle positive ting men vi kan også vise nogle meget uheldige ting nu vil jeg holde mig til de uheldige for det er dem vi taler om i dag vi har en stigende ulighed i sundhed

relationer vi har en stigende ulighed i uddannelse

selv om partier efter partier og folketing efter folketing har haft det som mål

bare ikke lykkedes vi ved også hvad der skal til og derfor er det jo relevant at spørge hvornår kommer vi i mål

det afhænger jo af om vi bruger den viden vi har om vi vil investere os til en reel forebyggelse og der synes jeg der er nogle gode takter

at fordele midler på og give muligheder for at udvikle nye løsningsmåder

vi ved også at en tidlig sproglig motorisk og social udvikling kan hjælpe rigtig meget for børn der kommer fra socialøkonomisk lavere forhold

alle børn har ret til faglig og social udvikling i fællesskab og de har ret til at blive mødt af høje forventninger

som vi må gøre op med

mindre af de børn med de såkaldt lavere ressourcer som så kommer til at underpræstere og det vil sige

er dårligst til at bryde den negative sociale arv

lave om på ved at ændre den faglige politik der hvor børnene er

de samme børn har ikke nødvendigvis mulighed for at ligne de andre børn i det udstyr de har med i børnehaven og de har måske heller ikke fået madkassen med de har ikke fået en

i julegave de går ikke til gymnastik torsdag eftermiddag med andre piger og drenge deres forældre er ikke med i en forældregruppe eller i en netværksgruppe

kan ikke hamle op med de andre barnet oplever

som en der har ret til at være med i det fællesskab på lige fod med de andre børn som er i børnegrupperne

det er faktisk forskningsbaseret viden

vi ved også fra forskere at en identitet skabes i den enkeltes fortolkning af den andens fortolkning af den enkelte og hvis man er i en børnegruppe i en børneinstitution eller i en skole og hele tiden oplever sig

i ens selvopfattelse og i ens måde at agere på og

så kan ministeren nok så mange gange mene

det gør den problemerne løses ikke alene

som gør at fattigdom er en risiko folketinget har et ansvar for børn der falder igennem alle de parametre der anses for at være almindelige normer i samfundet engang hævdede jeg i en kreds af kommunalpolitikere at jeg var stolt af at man i danmark ikke kunne se hvem der var fattige

enighed om

nogle der mener at man skal være fattig og se fattig ud før man får de rette incitamenter til at rette sig og få et liv på samme niveau som de fleste andre

faktisk nogle der mente at fattigdom var et kendetegn for at folk oppede sig

det eneste der er en lang række andre faktorer der følger med en dårlig økonomi eller som er årsag til en dårlig økonomi

jo alle de faktorer man skal se i en helhed før man kan løfte opgaven der skal mere lige muligheder til så vi skal indrette os så vi i kommunerne kan investere i forebyggelse det koster i en periode men det kan føre til færre ulykker og det er en bedre økonomisk balance vi får ud af det i samfundet på sigt

hundrede og fem og tyve timersreglen og integrationsydelsens

ender det med at blive en samtale om hvorvidt man opfatter det ene eller det andet rådighedsbeløb som et udtryk for reel fattigdom det synes jeg faktisk er ærgerligt for i hele den debat glemmer vi at snakke om menneskers egentlige udfordringer og hvordan det spiller sammen med deres økonomiske betingelser fattigdom er et komplekst problem som også i høj grad er socialt de mennesker som lever i fattigdom kan både være

spinkle sociale netværk mangle et sted at bo eller på anden vis være i risiko for eksklusion fra sociale fællesskaber det er de komplekse livsbetingelser

kan manglende økonomiske ressourcer være både en udløsende og vedligeholdende faktor for social marginalisering man kan som det ofte

sker i debatterne forsøge at adskille faktorerne og argumentere for at det skal kunne betale sig at arbejde

at forholde os til de fagpersoner som fortæller os

at der er familier hvor børn må undvære vintertøj så skal det få os til at reagere

at vide at en mor må springe måltider over for at hendes barn kan være sikker på at få mad så skal vi reagere når vi hører historier om familier der sparer på medicin og sociale aktiviteter så skal vi

reagere og når vi hører om familier og børn der må flytte fra deres hjem og ud af deres lokalmiljø for at bo hos venner eller veninder på meget lidt plads ja så skal vi reagere især når beretningerne kommer fra faglige organisationer der kender til borgernes problemer og møder dem hver eneste

være et af de børn der vokser op med økonomisk utryghed når børn oplever deres forældres bekymring i hverdagen ja så bliver de også bekymrede

at overhøre forældrenes samtaler om hvordan budgettet skal holde sidst holde sidst på måneden til rent faktisk opleve at det ikke gør og at det har konsekvenser at man ikke kan få ordentlig mad at man ikke kan komme til fodbold at man må droppe sociale aktiviteter som ens skolekammerater skal til at man på en lang række områder må lide afsavn det skubber børn ud af fællesskaber og det skaber ensomhed som kan påvirke barnet langt ind i deres voksenliv jeg synes det er væsentligt og

et meget betydningsfuldt opråb som de sytten organisationer er kommet med det er organisationer som på den ene eller

måde arbejder helt tæt på konsekvenserne jeg vil på det kraftigste opfordre til at vi fra politisk hold på tværs af alle partier tager organisationernes bekymringer alvorligt og handler efter det vi skal anerkende deres faglighed og vi skal handle på de bekymrende tendenser som de beskriver på den baggrund

håber jeg virkelig at vi snart kan flytte os væk fra debatten om hvorvidt der er børnefattigdom i danmark

synes vi naturligvis at man skal ændre de fattigdomsskabende ydelser men den debat tog vi jo

tirsdags men hvad kan man så gøre jo vi kan for eksempel diskutere hvordan vi kan sikre at de børn som vokser op i de økonomisk pressede familier også får mulighed for at udvikle sig og deltage ligesom alle andre børn det kræver gode daginstitutioner med pædagoger nok til

kunne støtte deres udvikling og de børnefællesskaber de indgår i det kræver at vi sørger for et skolesystem hvor folkeskolen er det naturlige førstevalg og hvor der ikke sniger sig brugerbetaling ind ad bagdøren det kræver et mangfoldigt kultur og fritidsliv hvor det ikke er pengepungen der afgør om man kan deltage det kræver at der er boliger som er til at betale også med en stram økonomi vel at mærke uden at man skal rive sin familie ud af deres hverdag og flytte til den anden ende af landet og det kræver at kommunerne har en økonomi som gør det muligt at skabe lige muligheder for et aktivt liv for de borgere der rammes af arbejdsløshed sygdom og så videre det håber jeg at regeringen vil komme med nogle bud på og ellers vil jeg bare sige at vi bakker op om den vedtagelsestekst

har gjort det alligevel og det er vel også fornuftigt at

starte med at sige

understøtte socialt udsatte

men hvis det var forbrug af penge som

vi er dem der bruger allerallerflest på det

intet land kan nå os på nogen områder

selv om der er er sat loft over

vi mener stadig væk at det rådighedsbeløb der er

afskaffe børnefattigdom i danmark

derfor er det ret tidligt at sige at

fungerer i regeringsgrundlaget står at regeringen

initiativer målrettet de socialt udsatte unge

opstillet de ti mål for social mobilitet som jeg ikke vil læse op her men som

fungerer på det her område og så satse på det

den der matematiske fattigdomsgrænse

i danmark da srsf regeringen i to tusind og tretten

en gang mere men kan sige at fattigdomsgrænser

sætte et prædikat på de her mennesker

gøre det bedste vi kan gøre for de unge er at give dem en god uddannelse vi ved jo også at

familieliv

står i den gunstige situation at for mange familier er muligheden

for at komme ud af den her

kontanhjælpsperiode vi har jo

lige netop her i to tusind og sytten og det ser ud til at fortsætte

jeg også oplevet familier som har været rige på penge men som har været noget fattigere end de familier vi vil kalde

og derfor er det ikke penge der

derfor er det utrolig vigtigt

formår at hjælpe de svage

netop hjælper dem der har hjælp behov

civile samfund er et netværk arbejdsfællesskabet er

er nogle problematikker som man

ser på samme måde som dem der lever i det

det ser ud i det ganske danmark

vil jeg sige at der er mange andre enlige mødre der tager på arbejde der ikke har ret meget mere end end det

var noget som herre carl holst var inde på og som jeg synes

hvis man bevæger sig ned til sydeuropa og ser hvordan

nu i vi har så hørt i dag at de skal

hjælp til at blive det og det synes vi jo er

os da give de mennesker al den hjælp de

komme ind i fællesskabet bidrage

i stand til at udnytte det incitament

tror at der er lidt divergerende tal for det

for kontanthjælp med det som regeringen har lavet

og der vil jeg sige at der er masser af plads til

det er ikke nogen katastrofe for en familie

arbejdsevne på grund af sygdom undtages loftet over kontanthjælpsydelsen og får i stedet et ressourceforløb det er lige det vi omtaler her personer med begrænset arbejdsevne som kommunen

arbejdsmarked er undtaget fra to hundrede og fem og tyve timers reglen og så videre det glemmer

i alle de spørgsmål her i dag der glemmer man alle de her undtagelser

dem der undtages dem taler vi ikke om vi taler om at to tredjedele af dem der rammes

venlig at svare på herre torsten gejls

i en lejlighed men det tager jeg ikke stilling til her i det her regneeksempel er der taget stilling til at der er sat syv tusind fire hundrede kroner af til varme og lys og så er der fjortentusinde

er en masse undtagelser i faktaboksen omkring dem

dem skal vi jo huske alle de regler der er lavet for de mennesker

til at tage et arbejde

at de er de eneste der vil hjælpe de her mennesker så er vi nogle andre der også mener at vi skal hjælpe dem og det skal vi gøre

at gøre dem arbejdsmarkedsparate og hjælpe dem

det vil vi gøre ved at motivere og det vil vi gøre ved at gøre

nogle børn og nogle familier

jo godt opleve at være økonomisk trængte det anerkender jeg og det oplever jeg egentlig også at debatten i dag anerkender jeg synes vi bliver nødt til at slå fast med en tyk streg under at en god socialhjælp også kan gøre meget og kan bidrage til at bringe familierne ud af en trængt situation og også tættere på de mange fællesskaber vi har også tættere på beskæftigelse

i går til møde med det centrale handicapråd som talte

hvis vi har selvforsørgelse og beskæftigelse

nogle trin man skal passere

som min og regeringens socialpolitik er tilrettelagt omkring er hele tiden at sikre at vi får taget hånd om de socialt udsatte og får givet dem den

det er fuldstændig afgørende det som jeg tager med mig fra debatten i dag

en omsorg og en interesse også for børnene det er jeg rigtig glad for den er hos organisationerne som har skrevet til folketinget den er hos ordførerne den er i salen og den er i hele ånden vi har stået og diskuteret i det er jeg rigtig glad for jeg håber sådan set også at den udbredte omsorg og interesse

udmønte sig i et fokus på hvordan vi skaber social mobilitet med andre midler

har varig betydning for de mennesker vi hele tiden taler om

nu har vi haft to gode debatter på en

en drøm om at vi på et tidspunkt får en debat funderet på

de to tredjedele af dem der bliver ramt hvorfor er det at ministeren vurderer at man ikke hjælper dem med at blive raske

i hjælp og forsøger at give dem et

fru mette frederiksen lige præcis havde fokus på dem som var for syge

lavede vi ressourceforløb et ressourceforløb

andre sociale problemer som spiller ind og som gør at det

er faktisk på tværs af folketinget en ret stor enighed om at det er en god idé

bruge de ressourceforløb til den afklaring

så man nærmer sig selvforsørgelse

efter ministerens vurdering mærkeligt i

presse folk på kontanthjælpen skære i kontanthjælpen

arbejde når der er en del af dem der

virkelig en oprigtig undren og derfor bliver

spørgsmålet har ministeren en vurdering af

parkeret på en førtidspension vi har ikke brug for dig i samfundet det synes jeg er et fattigt

nogle rammer som gør at man prøver at få den enkelte borger tilbage på arbejdsmarkedet og kigger på hvad den enkelte har med i bagagen

ønske om ikke at efterlade nogen på en perron

om nogle af de andre ting man kunne

regeringen lave årlige afsavnsundersøgelser

øge den ikkefinansielle støtte for eksempel

indsætte socialrådgivere på daginstitutioner vil regeringen lave en særlig indsats for udsatte gravide det var

dagtilbuddet og det synes jeg er rigtig rigtig fornuftigt vi kan

i småbørnsalliancens rapport

kan spotte mistrivsel og manglende udvikling og i en god forstand kan overlevere

så har vi jo et meget meget stærkt afsæt jeg ved også at det er noget som det radikale venstre går meget meget stærkt op i

det selvfølgelig med en understregning af

i kommunen det er ting

at der er socialrådgivere på alle daginstitutioner vil regeringen lave fritidsklippekortordninger

om økonomi men vi har overhovedet ikke fået præsenteret et

først har partiets ordfører ordet derefter

den første ordfører der får ordet er fru mette reissmann fra

støttet opførelsen af et nyt naturhistorisk museum i botanisk have i københavn

det her lovforslag der giver transport bygnings og boligministeren hjemmel til at igangsætte og færdiggøre byggeriet

ingen tvivl om hvis man ser det fra socialdemokratiets side

det kommer til at styrke københavn og det kommer til virkelig i den grad at skulle kunne tilfredsstille det behov der hidtil har været fra lige præcis museumsverdenens side det nye museum vil inspirere unge til at arbejde med naturvidenskab hvilket vi også finder

utrolig positiv sidegevinst til projektet og vi får nogle helt nye og moderne faciliteter til forskning etableringen af museet er et anlægsprojekt der rummer betydelige risici på grund af projektets

unikke karakter dets volumen dets beliggenhed og i øvrigt også kompleksiteten betyder at der er en grund til at vi behandler det som en anlægslov det skal etableres i et tæt bebygget område og det betyder jo at en almindelig lovgivning ikke vil være tilstrækkelig til at kunne regulere et projekt af den her karakter vi ser

nødvendigt at skulle have en regulering af særskilt karakter for at kunne undgå eller rettere sagt mindske risici og usikkerheder og dermed undgå forsinkelser som i sidste ende kan koste dyrt det har vi i københavn desværre set alt for mange eksempler på

fraviger lovforslaget plan natur og miljølovgivningen og når man med lovforslaget fraviger gældende lovgivning er det helt afgørende at de planmæssige de kulturhistoriske og natur og miljømæssige hensyn som ligger bag de pågældende bestemmelser

fortsat varetages i anlægsprojekter for eksempel ved at gennemføre nødvendige afværgeforanstaltninger

med masser af usikkerheder og risici som der altid er nærmest i sagens natur når vi har med så store byggerier at gøre så må vi selvsagt

hensynet til borgernes retssikkerhed eller miljøet over styr

de benævnte ting og det bakker socialdemokratiet meget op om derfor er det også afgørende at lovforslaget lever op til kravene i konventionen om adgang til oplysninger og offentlig deltagelse i beslutningsprocesser samt adgang til at klage og få domstolsprøvelser på miljøområdet den såkaldte århuskonvention samlet set

lovforslaget opstiller en klar ramme for projektet som er nødvendig for at kunne gennemføre det samtidig med at man gennemfører en række afværgeforanstaltninger som er nødvendige

borgernes retssikkerhed er utrolig vigtig

i ordførerens øjne sammenligneligt med de store infrastrukturprojekter som for eksempel metrobyggeriet som har givet anledning til at man nu anvender den her indskrænkede klageadgang som vi også så

bygningen af et nyt museum i et tæt bebygget område som

at lave metrocityringen det tror jeg

at sikre at borgerne i københavn og i øvrigt også de der besøger vores by i den grad er sikrede således at unødvendige

omtalt afværgeforanstaltninger så vi

netop forhåbentlig kan lære af den proces som

med udbygningen af nordhavn ved etableringen

være med at tale om udfordringerne og

håbe på at de går væk så enkelt går det nok ikke

jeg vil gerne sige her at jeg synes at

skal jo ikke tage fejl selv om jeg kan se hvordan konstruktionen er med doneringer

et projekt som kunne afføde nogle ekstra bevillinger

til at forholde sig til hvordan vi håndterer det jeg vil bare sige at jeg

i mange år har haft fornøjelsen af at være i folketinget

det har jeg nydt meget jeg har sjældent set en formulering i et lovforslag der lyder som følger det er vurderingen at

er tale om et usædvanligt byggeprojekt der indebærer væsentlige risici når først man skriver det i et lovforslag

er noget der er dybt kompliceret nærlæser man det så bagefter kan man også se at det er et meget meget meget kompliceret byggeri

sørge for at pumpe vand for at holde nogle vægge

og en byggegrund fri og pumpe grundvandet ned bagefter igen for at der ikke skal

skader på bygninger ved siden af jeg skal ikke stå her og diskutere det men med den erfaring jeg har

tror jeg det bliver noget vi må hjælpe hinanden med at

det skal hænge på ministeren jeg synes det må være alle os der

det foreliggende projektforslag er tilpasset væsentligt på en række områder i forhold til det oprindelige projekt fra rådgiveren vi vil bare udtrykke at vi håber at

tilbage igen som vi har set med visse andre projekter jeg behøver ikke komme ind på det

men skal gerne gøre det hvis det er men vi ved jo at

bruger det i et lovforslag det er således blandt andet ved inddragelse af udenlandske granskere det er lang tid siden jeg har

det er sjældne ord og antallet af usikkerheder er væsentlig reduceret

fordi det har været genstand for en del debat

starter fordi den nye minister er kommet til det er mere fordi

skylder at hjælpe hinanden med at få sat nogle

det ikke kan løbe af sted med os det er i al sin enkelhed det vi vil sige vi støtter forslaget vi vil gerne rose dem som har givet penge til det doneret penge til at det kan lade sig gøre det ser spændende ud det bliver godt turistmæssigt og alt muligt andet den bemærkning vi bare har med

som vi har sagt fra talerstolen er at vi synes

at der jo er væsentlige risici

gerne vil sikre fremdriften her det vil sige

ordføreren jo alt til fra sin tid som minister

også være konspiratorisk og sige at det der begreb væsentlige risici

at kunne den indskrænkede klageadgang som transportministeriet

hvor man ophæver sig selv til miljømyndighed

at ordføreren slår ned på begreber som vi ikke har hørt før granskere som ordføreren siger og bygbarhed

men det får nogle alarmklokker til at ringe hos mig når man begynder at indføre den slags nye begreber om et byggeprojekt som ja kan være kompliceret men

det tætteste man kan komme på

så skal alarmklokkerne også ringe

kompliceret det er her at bygge under jorden altså det er jo det

vi har set igen og igen og igen hvor er der virkelig bekymringer henne hvor er det virkelig svært at bygge henne det er under jorden og det her projekt skal jo for en stor dels vedkommende laves under jorden og det skal laves et sted hvor grundvandet står for højt i hvert fald står det for højt til at vi

er tørt jeg tror ikke at jeg behøver at bruge megen tid på at forklare folk

for projekter vi har bygget gennem men det spiller en meget

at sammenligne det her projekt med projekter som metrocityringen

transportministeriet har ophævet sig selv til miljømyndighed og

kan tilsidesætte klageadgangen som vi ellers kender den synes herre hans christian schmidt virkelig at det her projekt er i samme kaliber som de projekter der gav anledning til lovforslag

et par af ordførerne og det er

man må undre sig når man ser det her hvorfor overhovedet

har det her ikke samme omfang og ikke samme kompleksitet som for eksempel en ny motorvej

metrobyggeriet har jeg nævnt jeg mener ikke at man med nogen rimelighed kan påstå at det her projekt kommer op i samme klasse og at det derfor skulle være nødvendigt decideret med en anlægslov

kan da også se i det høringssvar vi har fået fra københavns kommune at det undrer de sig godt nok også over og de skriver jo direkte at det ikke har en størrelse en kompleksitet eller en karakter der begrunder at projektet gennemføres efter en anlægslov det er trods alt et høringssvar fra den kommune hvori projektet jo altså skal realiseres

jeg synes også at man må undre sig det er da endnu mere besynderligt når man så ser på at der faktisk er lavet lokalplan for

også det er værd at bemærke lovforslagets bemærkninger og

i bemærkningerne og det står også i københavns kommunes høringssvar at anlægsloven

følger lokalplan fem hundrede og to og tredive så igen hvorfor så en anlægslov det virker besynderligt

gør opmærksom på at byggestyrelsen har deltaget i udarbejdelsen af lige nøjagtig lokalplanen

en anlægslov til regulering af projektet det er nok fordi det jo ikke var planlagt på det tidspunkt det var ikke planlagt sådan

der kan man selvfølgelig spørge sig selv hvorfor har man pludselig fundet på at nu skulle

det er jo nok fordi som jeg også har antydet i mine spørgsmål

man har villet sikre fremdriften i projektet det var noget vi lærte under

anlæggelse af metrocityringen fremdriften da det hele var ved at

ende i kaos det er et vildt overdrevet udtryk

beboerklagerne kom ind og noget fik opsættende virkning og så videre og så videre og man nærmest fik indtryk af at hele

fik vi virkelig at vide at nu gjaldt det om at sikre fremdriften det gør det så åbenbart også her og derfor begrænser man klageadgangen og man sætter jo altså også

ud af kraft hvis der skal ske ændringer

det lyder bekendt det er affødt af

hundrede og fire og tredive sidste år i forbindelse med implementeringen af vvm direktivet for jernbaner veje havne

sidste år og det var jo det her spørgsmål om at

indskrænke klageadgangen jeg synes ikke man behøver være særlig konspiratorisk for at få øje på

et kneb der ligger her og inspirationen er jo sikkert kommet fra

igen affødte lovforslag l en hundrede og fire og tredive jeg synes det er uacceptabelt at man indskrænker klageadgangen jeg mener faktisk at det er i strid med århuskonventionen det gjorde jeg også gældende i forbindelse med l en hundrede og fire og tredive i sin tid som skal give anledning til nem og billig prøvelse og ikke kun ved domstole

hvis der er store vidtgående afvigelser skal

en ny lokalplan og en ny høring til hvis der er tale om ophævelse af en lokalplan skal der nabohøringer til på otte uger og hvis der skal gives dispensation fra den pågældende lokalplan

skal der to uger til så man sætter jo altså også som københavns kommune selv gør opmærksom

kommunen ud på et sidespor det derfor kommunen ligesom fremhæver i

valgt at fravige visse regler i planloven det betyder bla at

imens natur og miljøhensyn

fortsat bliver varetaget

som hovedstad og som land at få et nyt

den her skala

hele koblingen med at vi nu får forskning og undervisning med

både vores unge skoleelever og børn og

ligesom både

jeg også lidt undrende over for at vi har brug for en anlægslov men jeg vil tillade mig

en række spørgsmål som vi måske skal have belyst

af argumenterne fra venstres ordfører

og hvor skal finansieringen komme fra til de her overskridelser

gør det det nemmere i samarbejdet

byggende myndighed for projektet

for alvor kan danne den her moderne og spændende ramme om

naturhistoriske museum og blive en væsentlig attraktion i københavn det er en samling af

og det bliver utrolig spændende at følge byggeriet det er også et komplekst byggeri der skal graves dybt

det er noget af det vi har drøftet og vi er derfor enige om at støtte op om at lave en

som betyder at vi også tager et politisk ansvar for byggeriet

projektet med at bygge et nyt samlet museum for de fire eksisterende museer zoologisk

og botanisk have blev besluttet for

at få skabt en styrket tværfaglighed tværfaglig formidling inden for det naturvidenskabelige område og det er et formål som vi jo selvfølgelig kan bakke op om og vi synes at det er et rigtig godt projekt jeg er sikker på at det bliver til stor glæde og gavn for københavnerne og for turisterne og for resten af landet med lovforslaget bliver der skabt nogle klare retslige rammer for projektet så man kan undgå nogle af de udfordringer der ellers kunne opstå som for eksempel forsinkelse og med de bemærkninger

samlet museum fordi de nuværende faciliteter er utidssvarende staten og københavns universitet aftalte således i to tusind og seks at der skal opføres et nyt statens naturhistoriske museum i tilknytning til botanisk have projektet for etableringen af statens naturhistoriske museum er et anlægsprojekt der rummer betydelige risici det skyldes projektets unikke karakter herunder museets volumen beliggenhed kompleksitet samt det forhold at museet primært opføres som bygninger under jorden derfor fremsættes der

anlægslov for projektet transport bygnings og boligministeriet anvender anlægslove for de fleste større anlægsprojekter og har gode erfaringer med det anlægslove er således med til at projekterne holder sig inden for de fastlagte tidsplaner og budgetter lidt forenklet udtrykt giver anlægsloven os både sikkerhed for at vi i projektet varetager de nødvendige hensyn til for eksempel miljø natur og fredninger og sikkerhed for at projektet ikke går i stå på grund af lange klagesagsforløb med anlægsloven etableres derfor et mere enkelt administrativt

som skal sikre projektets fremdrift så vi undgår at løbe ind i fordyrende forsinkelser lad mig anskueliggøre det med et godt nok lidt

i projektet skal anlægges cirka tolv til fjorten

under terræn og der vil derfor være behov for en midlertidig grundvandssænkning under anlæggelsen af byggeriet i den forbindelse vil der blandt andet blive etableret indfatningsvægge som skal sikre at indtrængende vand i byggegruben reduceres væsentligt men der skal pumpes vand fra byggegruben for at den ikke bliver oversvømmet mens byggeriet pågår dette vand vil som det teknisk hedder løbende blive reinfiltreret det vil sige så meget som at vandet bliver pumpet ned i jorden igen uden for byggegruben formålet med det er at sikre at der ikke sker en grundvandssænkning uden for byggegruben der kan påvirke de omliggende arealer og give sætningsskader

selv om vandet forinden renses denne tilladelse skal gives af københavns kommune og dette ændres der ikke på med loven

der kan vælge at lade klagen få opsættende virkning så arbejdet skal stoppes sagsbehandlingstiden for sådan en klage afhænger selvfølgelig af sagens kompleksitet men kan være helt op til en år forsinkelser i et projekt som etableringen af statens naturhistoriske museum kan i værste fald løbe op i merudgifter på firehundredetusind femhundredetusind kroner om dagen projektet kan altså blive væsentlig fordyret ved forsinkelser og det er baggrunden for forslaget om en anlægslov med fravigelse af visse love samt klageadgange relateret til en række love når det er sagt er det samtidig vigtigt at bemærke at der alene er tale om en fravigelse af den administrative klageadgang

ændrer ikke ved at afgørelserne som hidtil skal træffes efter reglerne i den nævnte lov natur og miljøhensyn vil således fortsat blive varetaget i projektet og der vil blive gennemført de nødvendige afværgeforanstaltninger der vil endvidere fortsat være almindelig adgang til at indbringe sager for domstolene samlet set er der således tale om et unikt projekt med betydelige risici der med afsæt i transport bygnings og boligministeriets erfaringer fra andre anlægsprojekter reguleres mest hensigtsmæssigt ved en anlægslov uden en anlægslov skulle projektet have et helt andet anlægsbudget med væsentlig større reserver

som klagede jeg vil vove den påstand at hvis man havde

at der var nogen der kunne finde på at klage over den omfattende støj som metrobyggeriet jo medførte døgnet rundt så ville man

kommet rigtig langt og kunne have undgået mange af de klager

det er jo en anden vej at gå at man i forbindelse med et byggeri

tilrettelagt så man i virkeligheden undgår de klager jeg ved godt at

en mulighed for at folk kan finde på at klage men hvis man nu tager

sin sin oplysningsvirksomhed og sin kommunikationsforpligtelse alvorligt så tror jeg virkelig på at man kunne undgå mange af de klager som man

har for meget præg af at man siger

risikere at vi pludselig står med en eller anden klagesag som så har

en anlægslov for haderup omfartsvej som er et betydelig mindre komplekst byggeri og anlæg end denne bygning af statens naturhistoriske museum så det er noget vi kender til og det fungerer rigtig rigtig fint og der er ingen grund til at lade som om det er noget meget slemt og noget meget suspekt at vi også gør det i

særlig alvorligt der er nemlig kun domstolene og det er der at jeg påstår

adgang til en domstolslignende prøvelse

er blevet fuldstændig normalt i

direktiv og den mulighed der er der for at

domstolslignende afgørelse end lige nøjagtig domstolene

ja eller nej til loven jeg tror at man sagde at der var nogle fordele ved at få trafikken uden om haderup men at man måske alligevel havde nogle forbehold men man havde ingen forbehold over for det forhold at det var en anlægslov så jeg synes at man må erkende at der er vedtaget mange gode anlægslove i det her folketing og det har

anlægslov vil også være bedre end hvis man

bygger det uden en anlægslov fordi det vil indebære nogle risici for nogle meget væsentlige forsinkelser og en meget væsentlig fordyrelse af projektet hvis man ikke gør

haderup omfartsvej som vi jo også støttede altså i forhold til

ministeren taler om at det kun er den administrative klageadgang

bliver stadig overholdt kan ministeren

måde kører af sporet også i forhold til det omgivende samfund

den anlægslov som vi har fået vedtaget om femern bælt forbindelsen

klar til at bygge fra dansk side mens tyskerne kører den gammeldags proces

et utal af klager koordineret af interessegrupper og

på at behandle disse klager i stedet for at man gør som i danmark

for for døve øren

blandt andet den sag der skulle være og